den slags udtalelser er udtryk for et had som vi aldrig skal acceptere slår rod her i danmark de har ikke nogen plads i det danske samfund det har det jødiske samfund derimod de har været en del af danmark i flere hundrede år og vi er i løbende dialog med det jødiske samfund så sent som den syttende marts i år besøgte jeg det jødiske samfund her i københavn

krystalgade hvor vi havde en god drøftelse

deres sikkerhed både der men

strammer grebet om dem der som led i religiøs oplæring undergraver vores love og værdier ved at billige strafbare handlinger som

myndighederne ser med meget meget stor alvor på disse sager nu er der så en efterforskning af den konkrete sag som som lige har været fremme og hvis der er grundlag for at rejse en straffesag

en proisraelsk demonstration måtte evakueres fra christiansborg og vi har haft en underskriftindsamling mod navngivne jødiske journalister

ung jødisk mand er ministeren enig i at vi står med en særlig udfordring som jo ikke alene kan løses med en imamlov for

at vi er i en meget tæt dialog med det jødiske samfund om sikkerhed

de eksempler der bliver nævnt her gør jo netop at vi skal være meget opmærksomme på hvordan udviklingen i

nogle tiltag der er brug for og det gør vi og der er løbende kontakt så så det

et område der kræver

racismeparagraffen og som

at der er mange måder at komme efter de her typer på

alle sammen står sammen om at bekæmpe de her

jeg er helt sikker på at der findes måder at komme efter dem på på den ene

partiet står men det er ikke på nuværende tidspunkt regeringens synspunkt at man skal afskaffe den paragraf

skal vi finde alle de muligheder vi kan for at komme

så vi kan holde en beskyttende hånd

det synes jeg vigtigt lige at lægge mærke til

endelige der blev vurderet til over fem hundrede og tyve milliard kroner der kan altså ske udsving endnu og derfor er det for tidligt at sige præcis hvor vi lander

væksten fra to tusind og femten til to tusind og seksten

vi vil lægge ind og vurdere efter når vi laver vores vurdering af

skal gå fra det ene finansår til det næste finansår det laver vi jo en politisk aftale om det laver vi en vedtagelse i folketinget om

i to tusind og

i forhold til bnp for vi kender ikke bnp det kan også

så præcist som man kunne ønske at gøre

sin opgørelse men jeg er ret sikker på at med de udsving der kan være fra år til år

dertil kommer en sikkerhedspulje sikkerhedspulje som

og dertil kommer de midler der kan blive frigjort ved at gennemføre reformer eller andet

været en ganske anden udvikling i både det offentliges økonomi og

ret usædvanlig hændelse hvis jeg forstår danmarks statistik ret det er ikke noget de går og oplever hver dag

at der sker så store udsving som som der skete i den justering der blev foretaget i

tror jeg er et område vi har haft

bare for at minde om det er en debat vi har haft og ja der kan være en usikkerhed men det vidner vel også bare om at når den tidligere venstreledede regering lars løkke rasmussen

en målsætning om om vækst i det offentlige forbrug som lå højere end det som den

trepartiregering vlak regeringen har og man så i hvert fald foreløbig lander på noget

til valg på altså nulvækst i den offentlige sektor så kan man vel godt som finansminister og i øvrigt

i de reelle opgørelser jeg er enig i at der er forskel på hvad vi budgetlægger og hvad det så

men hvordan vil ministeren egentlig forklare det til de parter der har været med til at indgå finansloven og her tænker jeg selvfølgelig

på regeringens støtteparti som jeg ikke antager er specielt glade for hvis væksten i den offentlige sektor er neutral

er dagplejere de oplever om der er folkeskolelærere de oplever om der er sygeplejersker på vores

hospitaler til at tage sig af dem når de har brug for det og det er jo det vi

der vil være mulighed for når vi lægger de her skøn ind aftaler vi præcis hvad

skal bruges og det er der mulighed for at bruge når der i to tusind og seksten har været et mindre forbrug end forventet

ude i den enkelte kommune forklare hvorfor man har valgt

anlægsudgifter det er den enkelte kommunes valg og

ikke er sådan at kommunerne også er nødt til at have en vis forsigtighed i forhold til hvordan de anvender rammemidlerne altså når man tager i betragtning at

der vel god grund til at kommunerne har været lidt forsigtige når det handler om

det er jeg ked af vi har sådan set lavet nogle aftaler med kommunerne for at både anlæg og service skal passe til den økonomi der er i samfundet generelt

investeret på en række områder vi har investeret syv milliard

investeret i folkeskolen og vi investerer mere i folkeskolen med en pulje til de skoler der har de største udfordringer så vi ønsker sådan set

investere i at løfte servicen rundtomkring der forventer jeg så også

han har opfyldt valgløftet

indføre nulvækst i den i den offentlige sektor

dog glad for at ministeren selv har fokus på at det det handler om

er borgerne og hvordan deres oplevelse er og jeg tror at ministeren ligesom jeg også har oplevet mange borgerhenvendelser hvor folk er utilfredse med den service de oplever

begge to afvente de endelige regnskabstal

vi får en indikator så behandler vi det også som foreløbige tal og respekterer at der kommer justeringer og tilpasninger der gør at vi så får et endeligt og

så der jeg glædeligt kan overraske

at herre benny engelbrecht nu er kommet til fornuft

interesseret i at diskutere den udfordring vi har jo tidligere hørt at holdningen var at socialdemokratiet ikke er interesseret i reformer som påvirker arbejdsudbuddet med det argument at

vender tilbage til gode gammelkendte stier som helle thorning schmidt og bjarne corydon så lystigt gik ud ad sammen med mange af os andre

at prøve at få mig til at sige hvilken dato det lige er man

at ministeren udmærket godt ved hvad vi har

den sædvanlige mudderkastning og stråmandsargumenter og alt muligt

i morgen og komme i gang med at lave konkrete tiltag i forhold til flaskehalse som vil virke nu og her men det regeringen taler om er

man går og pusler med ovre i lønkammeret ovre i ministerierne

giver det jo ikke nogen effekt i to tusind og atten og nitten

nogen evidens for hvordan har det virket i storbritannien kan økonomiministeren ikke lige forklare den undrende befolkning som sidder og lytter med på det her

udviklingsfradraget har virket i storbritannien har det virket på den måde

de økonomiske råd dansk industri

at selvfølgelig skal man lade sig inspirere af hvad man ser rundtomkring det gør vi alle

sætter sig hen på en stol og sidder på hænderne igen

og derfor må regeringen selvfølgelig også forudse at vi

af konkrete forhandlinger og givetvis også med herre benny engelbrecht så bare rolig vi har styr på det

har masser af gode ideer til hvordan man øger velstanden øger arbejdsudbuddet

klare regler i serviceloven om at kommunerne har ansvaret for

levere den nødvendige service således at kommunernes ansvar at borgerne får den hjælp de har behov for det gælder selvfølgelig også når private leverandører går konkurs

også i forhold til leveringssikkerhed men det er jo også noget kommunerne er

kammeradvokaten har ligeledes udarbejdet nogle anbefalinger til hvad kommunerne kunne gøre det handler om at udarbejde

og stille krav til leverandørens økonomi og så videre det synes jeg er fornuftigt

vi jo faktisk i gang med

udvikling vi har set over de senere år

det helt rigtigt og fornuftigt at der så også er et beredskab og at kommunen træder til for ikke at lade de her stakkels mennesker i stikken

sted forekommer helt urimeligt

at deres service var for dyr og for bøvlet og

hele være meget bedre og meget billigere og når de så rent faktisk gør det de er blevet bedt om nemlig at sende noget i udbud

nogle private firmaer ind som som netop viser at de ikke kan gøre det bedre og ikke kan gøre det billigere og i det omfang de er kommet med en billigere pris så

det er jo altså en sand epidemi af konkurser der har været på det her område og

firmaer der har slået sig op på at kunne gøre det bedre og billigere end kommunerne

vi har haft statsministre og ledende ministre og

har sagt at det offentlige kan køre meget længere på literen hvis bare de gør det klogere og sender mere i udbud men her bliver man altså først

man på regningen og når man så har betalt regningen

i burde også have mere fokus på andet end prisen det er netop prisen kommunerne

jo skaber bedre løsninger

vi ikke bruger for mange og unødige skattekroner det

samme spørgsmål i finansudvalget

liberalistisk hellig ild er at

der måske ikke er så meget marked til det her

alligevel prøver at presse kommunerne ud i det og så kan vi jo se at resultatet bliver at de private aktører kommer til at presse prisen for meget er ministeren ikke bekymret over at vi i det her tankesæt får presset priserne så urealistisk ned

nært så stort ansvar for som spørgeren

hvor der slet ikke er nogen konkurser det tror jeg heller ikke spørgeren forestiller sig der aldrig vil være

overgang i de få tilfælde hvor det vil ske jeg har selv været ude og møde ældre mennesker

den der ideologiske snak der har været om at vi kunne komme meget længere på literen

svigter nogle borgere fordi der er usikkerhed overlever firmaet eller overlever det ikke

de presser prisen og gør det så billigt som man har foregøglet at

jamen så er det svært at få det til at løbe rundt

vi som borgere får bedre service og som skatteydere kan slippe for at

her kommer til at foregå på den bedst mulige måde

leve og bo i danmark uden at kunne svømme det er en kæmpestor fordel hvis man kan svømme men man kan godt leve og bo her uden at kunne men man kan ikke med mening leve og bo i danmark hvis ikke man forstår hvad ligestilling er og ligestilling er bla at vi dyrker idræt

ellers kan man netop pege

og det synes jeg ikke om jeg synes at forsvaret for de danske værdier står stærkest hvis vi

men jeg mener altså samtidig at vi står os stærkest ved

stå på det fundament af frihedsværdier som

på frihedsværdierne ikke er der så kan det være at man bliver nødt til at ty til lovgivning men som udgangspunkt mener

at vi sætter massivt ind over for parallelsamfund

der er grupper og grupperinger i danmark som ganske enkelt

parallelt med resten af samfundet og desværre jo også indimellem

også var i januar at det er noget man skal tage stilling til lokalt jeg tror ikke at det kommer bag på nogen at

jeg ikke mener at det hører til i det danske bybillede men jeg må sige at

stor tiltro til både venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer men også dansk folkepartis kommunalbestyrelsesmedlemmer rundtomkring

vil jeg så sige i den her anledning heldigvis så mange

at jeg har så stor tiltro til dansk folkepartis medlemmer af kommunalbestyrelserne at de nok skal sætte foden ned

venstrefolkene vil gøre

jeg ser altså ikke for mig lige nu at man skal lovgive men det er klart

noget man kunne gøre men men jeg mener bare ikke at det er nu og her

hen ikke at vi skal sidde herinde og lovgive om alting hvorfor søren undskyld skulle dansk folkepartis medlemmer så

også i kommunalbestyrelserne ikke kun her i folketinget jeg mener i

forlænge ud over den tolvte november to tusind og sytten er et mere effektivt værn til at forhindre asylsøgere kriminelle og personer der er udvist med indrejseforbud i at komme ind i danmark

nuværende form for grænsekontrol

udlændinge der ønsker at indrejse

sige at kontrolindsats som

iværksatte den fjerde januar sidste år altså to tusind og seksten

frem til den tredje maj i år har vi faktisk afvist tre tusind seks hundrede og syv og fyrre udlændinge der ikke havde ret til at rejse ind i danmark og hvis man

og folk fra afrikanske lande

holder den skrøne som jeg ved at en del af venstrefløjen ligesom forsøger at bygge op

bare fordi man vil af med grænsekontrollen så efter min mening

virker den form for grænsekontrol vi har nu ganske udmærket og man kan se

på på de mennesker der bliver afvist at det er afrikanere og at det er folk med mellemøstlig baggrund

man kan undre sig en lille smule over at

måske forklare hvordan det kan være at

mest effektive til at stoppe kriminelle

vil en baglandskontrol sandsynligvis godt kunne udgøre det men i den situation vi er i nu er er grænsekontrol efter min mening det mest hensigtsmæssige og det er

altså også politiets vurdering at det fungerer godt med den form for grænsekontrol

er regeringens opfattelse at grænsekontrollen skal væk hvor baglandskontroller så

så derfor må ministeren jo kunne svare meget præcist på hvad det er der gør at den situation ændrer sig sådan at det som før ikke var lige så effektivt som det andet men mindre effektivt

tilstrømning af folk der enten ønsker at søge asyl eller

så ikke ønsker at søge asyl og som man

så er det jo én situation hvis det handler om kriminalitet så kan det handle om noget helt andet og derfor

på om det er grænsekontrol eller baglandskontrol der fungerer bedst men i den situation vi er i nu

mener jeg bare at grænsekontrollen er at

der må man altså bare sige at der kan være situationer mig bekendt hvor baglandskontrol er lige så effektivt

er en meget stor tilstrømning af for eksempel asylansøgere eller folk der ønsker at rejse igennem danmark for så måske at komme til sverige eller andre steder

selv har siddet i det ene europaudvalgsmøde efter det andet og hørt ministeren fortælle hvordan der ikke er styr på de ydre grænser

så må man jo bare sige det er underligt hvis der sådan inden for den sidste uge ja faktisk

på de ydre grænser især taget i betragtning at der

i eu gør at vi kan sende folk tilbage til det land de kommer fra de kan ikke som tidligere bare rejse igennem det ene og det andet og det tredje land nu kan man sende folk tilbage til det seneste sikre land de kommer fra

det der med at sende folk tilbage til det seneste sikre land de kommer fra er noget som eu

ministeren sådan har overvejet om den her integrationsordfører skal tages i skole

og fortælles hvordan de faktiske forhold er det undrer mig at man kan sige de her ting set i lyset af at pågældende ordfører jo har siddet til de samme møder som som jeg har siddet i i europaudvalget hvor ministeren gentagne gange har pointeret at der netop ikke var styr på de

rimelig sammenligning i og med at det i år

vi fik asylansøger nummer tusind til danmark og anerkendelsesprocenten er i øjeblikket kun på otte og tredive i gennemsnit

det er bragt væsentligt ned

i venstre men vi er

utrygt at man har en situation hvor

så stort partis ordfører på et så stort og vigtigt område går ud med en helt anden politisk melding end den der

partiets vurdering af situationen langs

min ordførerkollega fra

så har man rundet de treoghalvtredstusind derfor er det jo at vi er noget uforstående over for de meldinger som

også er det som er regeringens politik ellers opstår der

de ydre europæiske grænser og vi så samtidig kan se

jo en ganske lang grænse som man skal håndtere sikkerheden på

ministeren erkender at det er

så takker jeg selvfølgelig også meget for den omsorg som jeg nu kan høre at der er fra dansk folkepartis side

grænsekontrol så er det selvfølgelig fordi de ydre grænser ikke

at det er en græsk eu kommissær som kan

ret store og massive udfordringer som vi også har i danmark

går på kryds og tværs af de forskellige nationale grænser inden for eu

en græsk kommissær som skal diktere hvad der skal ske

udfordringer med at at håndhæve deres

danmark uden sådan en henstilling fra rådet ikke vil kunne opretholde

jo er et sæt fælles spilleregler på

det her felt som vi skal overholde men det er altså i sidste ende ene og alene den danske

selvfølgelig til gavn for for eu og

interesser men men har det givet

om man skal få frontex til at

som går ud og laver aktiv opsøgende grænsekontrol som sådan

til frontex både med materiel men også med personel

frontex er faktisk yderst aktive

og det er da ingen tvivl om at frontex også i fremtiden vil

men det ændrer jo ikke på at langt langt den største del af den her grænseproblematik skal løses af lokale kræfter og af de enkelte nationalstaters

militære enheder politienheder eller grænsesektionsenheder alt efter hvad de nu hedder i de forskellige lande og

ikke fungerede og tilmed

måske ikke lovligt

personligt haft et møde med erik lund

jeg betragter hans udtalelser i weekendavisen som et indlæg om hvordan han opfatter sin tid som fagligt ansat direktør i den fusionerede inddrivelsesorganisation i

og jeg vil heller ikke indgå i en diskussion af de daværende ledelsesmæssige prioriteringer og produktionsmål for skats inddrivelse

vil bare gøre opmærksom på at regnskabsmæssige opgørelser og

af restancemassen er underlagt kontrol

hvorvidt det han oplevede og det han beskriver

er en voldsom anklage

eller i hvert fald et voldsomt indlæg så hvad er det der er galt siden

meldinger ikke får mulighed for at blive iltet imens man er

fremtidige skattevæsen vi er ved at bygge

høj som lav at give udtryk for deres bekymringer jeg siger bare i al stilfærdighed at fordi nogle nu genfortæller noget de oplevede for ti år siden

det ikke nødvendigvis det samme som at det de genfortæller eller at det de oplevede eller at det som de mener de oplevede var sådan som

får sagt til folk nu lægger vi os fladt ned vi lader os

undersøge fordi vores ledelse og vores politiske ledelse vil det her af det gode

kunne rigtig godt tænke mig at byde ministeren op til at det er den fortælling der

ikke kommer til at hindre det fremadrettede arbejde

jo fair nok og det er så en faglig uenighed de faglige uenigheder skal der være plads til men det må også være sådan at når nogle politikere har besluttet noget

og som medarbejder ellers får vi i hvert fald ikke et velfungerende skattevæsen men der skal

at man kan sige hvad man mener i en organisation som skat

kan vi leve med at der ikke bliver rejst problemer opad

drøftelser med de faglige organisationer og det er ikke mit indtryk at

de er ansat på ikke tør udtale sig

masser af skattefolk der udtaler sig i aviserne jeg er ikke enig i det hele men man skal

der plads til fremadrettet det er mit ønske som

vil styrke både beskæftigelsen og væksten særlig uden for

de større byer hvor mange af de her familieejede virksomheder

man se at der er flere forhold der har betydning for forslagets økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser det er rigtigt at forslaget i nogle situationer kan medføre at en overdragelse inden for familien vælges af skattemæssige årsager selv om et salg til eksterne købere ville være mere hensigtsmæssigt men der står også i lovforslaget

jo alt andet lige vil trække i retning af øgede investeringer og dermed have en positiv struktureffekt

præcis hvilke regnestykker der er to streger under personligt er jeg dog ikke i tvivl om at en nedsættelse af bo og gaveafgiften

vil få en positiv betydning for de familieejede virksomheder og for de medarbejdere der

deres budskab er ret simpelt hvis der ikke er likvide midler

der kun ét sted at hente pengene og det er i virksomheden ved at sælge eller pantsætte aktiverne og det kan altså hæmme muligheden for at investere

til nogle tal fra en rapport hvor

generationsskifte inden for familien og resten påtænker at lukke virksomheden eller at sætte den til salg eller noget tredje derfor

på nogle falske præmisser fordi tallene i rapporten som ministeren henviser til

trække i en negativ samfundsøkonomisk retning af de samme årsager som ministeren også var inde på nu ministeren siger så at der bliver trukket likvide midler ud af virksomhederne men ministeren ved jo godt at man kan bruge femten år på at betale den her bo og arveafgift man skal altså ikke have penge op af lommen her og nu ministeren siger også at han har talt med rigtig mange

der hedder vækst i generationer som består af nogle

har lobbyet for den her ændring det har ministeren jo også selv været inde på så er det ikke rigtigt at man kan bruge femten år på at betale den her bo og arveafgift som alle andre mennesker i landet også skal betale hvis de

at det her

ikke virksomhederne det er de rige arvinger der så slipper for at betale femten procent

på landmandens bankkonto og der bliver man nødt til at sælge jord fra

for at betale bo og gaveafgiften og så kan det godt være at man kan udsætte betalingen nogle år men det ender jo stadig væk med at man skal betale det er det der er problemet og derfor

i arveafgift de penge skal komme

det kan man gøre ved at belåne virksomheden og det kan man gøre ved at belåne sine egne aktiver eller andet men det ændrer ikke ved at pengene

så betales om nogle år derfor mener vi at den bedste løsning er at nedsætte bo og gaveafgiften så pengene

og arbejde der og hvis de trækkes ud af virksomheden og ender i lommerne

der skal betales mindre i skat men

under vækst og beskæftigelse særlig uden for

det må blive næste gang

det er også fru lea wermelin til skatteministeren

en spørger men vi mangler en minister

ordføreren også spørger til vi ser en stigning i

synes også vi havde en god drøftelse af det i udvalget i går både ved den tekniske gennemgang

tvang desværre i nogle tilfælde kan være nødvendigt også over for børn og unge med alvorlige psykiske lidelser men at det selvfølgelig er vigtigt at tvang først kommer på tale når alle andre muligheder er afprøvet og at de tal som spørgeren

er ændret praksis på området og at man derfor har en anden opgørelsesmetode nu end tidligere

kan dække over det når det så er sagt er

er noget vi er nødt til at være meget opmærksomme på det er også noget

sundhedsstyrelsen allerede har taget op

sikre at den fælles målsætning vi har om at nedbringe tvang i psykiatrien

som sundhedsminister en meget klar forhåbning og forventning om at de

forløbsprogrammer som vi i fællesskab har afsat penge til for børn og unge blandt andet børn og unge med spiseforstyrrelser selvskade

skal til for at sikre at der er færre børn og unge der overhovedet stifter bekendtskab med hospitalspsykiatrien og kommer ind i de tvangsbehandlingsforløb som vi desværre ser nogle steder

vi har prøvet at lave tiltag som ministeren også er inde på med forløbspakker alligevel ser vi de her sager så sent som i dag har ombudsmanden været ude at sige at blandt de

besøgte sidste år var der flere der havde tvang over for

gode tiltag og så tænker

har har høje tal og hvem der har lave tal

at få fulgt op over for regionerne de steder hvor det ikke er godt nok og som

er der jo meget stor forskel på hvor meget tvang der bliver anvendt blandt andet kan vi desværre se en meget stor stigning

jeg som minister politisk vil tage op med regionerne men som sundhedsstyrelsen også allerede på de møder de har haft med regionerne

være nogle af dem der bliver gengangere i psykiatrien

mange gange ikke kan få noget tilbud før de er så syge

de faktisk er ved at dø først der bliver de indlagt hvorfor går vi ikke ind og siger at vi gør noget mere allerede fra start af man har jo nogle eksempler jeg ved

nogle eksempler hvor man går ud og hjælper dem i i kraft af headspace

netop nogle af de steder hvor man gør noget men det er satspuljemidler

fond der også er gået ind og har støttet op

det er jo ikke meningen at midlerne i et dansk sundhedsvæsen

unge med spiseforstyrrelser for at se om vi ikke kunne arbejde langt mere forebyggende end vi gør i dag så vi ikke kommer i de her situationer hvor man netop skal tvangsindlægges

det er de artikler der også bliver henvist til fra spørgerens side

sjæl og krop for nogle af de børn der er igennem det der er det vigtigt at vi bliver langt bedre til at arbejde forebyggende på på området

de forløbsprogrammer vi har aftalt i forhold til adhd

det er et område som vi skal have meget mere fokus på fordi vi desværre kan se at det jo også for mange

mister kontakten til arbejdsmarkedet det vil sige at den der

tendens til at man kommer helt ud på kanten af samfundet

programmer der er forebyggende i forhold til at håndtere

som en enkeltmandsvirksomhed og alle tre virksomhedsformer kan betegnes som

et tandlægeselskab i forhold til ejerskab har parterne og altså ikke os politisk besluttet at over halvtreds procent af anpartskapitalen af et tandlægeselskab skal ejes af tandlæger

set ikke afgørende hvem der har ejerskabet det er afgørende at der er en ordentlig kvalitet en høj kvalitet og at de

ansatte der er også leverer tandlægeydelser af så høj kvalitet at borgerne kan være trygge ved de tandlæger som de besøger jeg har også indhentet et bidrag til besvarelsen fra uddannelses og forskningsministeren fordi der også bliver spurgt til det her med dimensioneringen altså

hvad der ligger til grund for det dimensioneringsniveau som de har på nuværende tidspunkt

er blevet fastlagt i to tusind og femten at der uddannes

sundhedsstyrelsen anbefaler at man uddanner cirka en hundrede og tredive

tandlæger årligt og der er i perioden tretten til femten uddannet en hundrede og otte og tyve

sundhedsstyrelsen også drøfte den seneste tandplejeprognose med henblik på at afklare om der kan være behov for at ændre

en del af vores sundhedsvæsen og vi giver offentlige tilskud til tandlægebehandling

gør egenbetalingen mindre men ikke hvis

de kan ændre på de kan sige til den tandlæge

mere end halvtreds pct men samtidig sidder der en bestyrelse som kan afskedige den tandlæge hvad dag det skal være uden at vedkommende kan

den enkelte tandlæge reelt bestemmer i den klinik det er det som jeg er bange for

hvilke forudsætninger

har den rette uddannelse i forhold til hvad vi stiller krav om

drive tandlægeforretning så kan være en god forretning ved siden af

om der foregår noget som ikke er acceptabelt

til den tilsynsopgave der ligger med det nye omlagte tilsyn vi har hvor man

kan frygte er jo netop at man opkøber så meget

man efterhånden opnår et monopol og de eneste der bestemmer noget er dem der sidder i den direktion

i forhold til tilsynet skal have et fokus

den lange række af lovgivningsmæssige krav vejledninger og anbefalinger som

følge gældende overenskomst såvel som sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer

det der bliver fulgt op på om de gør og dermed på om kvaliteten er god nok og om borgerne kan være trygge ved at lægge sig i tandlægestolen

et risikobaseret tilsyn som vi har

jo ikke konstruktionen der er problemet hvis kvaliteten er høj det er et problem hvis kvaliteten bliver lav og danske borgere som går

til tandlæge ikke kan være sikre på at få en høj faglighed og en høj kvalitet i den tandbehandling de får og det er det tilsynet skal være med til at

en artikel hvor dansk folkepartis ordfører jeg har allerede brudt

nej der var en artikel i dagbladet holstebro

der var en forståelse

løsning som er under anlæg et resultat af et bredt forlig mellem venstre liberal alliance det konservative folkeparti socialdemokratiet dansk folkeparti radikale venstre og socialistisk folkeparti fra to tusind og tretten dengang bestræbte man sig på at skaffe bevillinger til så meget motorvej som muligt faktisk blev det helt ekstraordinært besluttet at låne fire hundrede og to og halvtreds million kroner af den generelle offentlige investeringsramme til dette motorvejsprojekt af aftalen for to tusind og tretten fremgår det at disse midler skal tilbageføres til den generelle offentlige investeringsramme

samlede anlægsprojekt hvis det viser sig at en eventuel billiggørelse af projektet er større end dette beløb vil det resterende beløb blive ført tilbage til infrastrukturfonden men vi står desværre i øjeblikket i en situation hvor der er meget begrænset plads til nye store infrastrukturinvesteringer hvis ikke der bliver tilvejebragt flere midler derfor arbejder regeringen på i forbindelse med de politiske forhandlinger om en løsning af udfordringerne frem til to tusind og fem og tyve at finde et grundlag for at øge rammen for de offentlige investeringer når der igen er midler til rådighed vil de sidste kilometer motorvej rundt om herning indgå på lige fod med andre infrastrukturprojekter

at de penge kommer til at gå til at lappe de huller der

så spørge regeringen og ministeren om

afsætte reservere de her penge

lappe de her to huller hvis

allerhøjest når vi på et tidspunkt har skaffet et råderum regeringen har i sit regeringsgrundlag nævnt en færdiggørelse af

yderligere fremkommelighed på e45

men der er andre ting som man sagtens også kunne gøre og det her

af beslutninger der er truffet tidligere selv om halvfems procent af al transport i danmark foregår på vej bruger vi to tredjedele af alle pengene til investeringer i banen

det misforhold den ubalance ønsker regeringen at

de relevante parter og ikke i offentligheden derfor kan jeg

ikke stå her og uddybe min og regeringens konkrete holdning til et centralt emne i forhandlingerne med kl midt i forhandlingerne men jeg vil gerne sige at jeg mener der skal være overensstemmelse mellem beslutningsansvar og finansieringsansvar når kommunerne kan give tilsagn til alment nybyggeri skal de også have en del af finansieringsansvaret det har de i dag med grundkapitalniveauet på ti procent

at finansiere de her små billige boliger

forbedret tilgængelighed i den almene boligsektor landsbyggefonden oplyser årligt i

årsrapporter om den støtte den har ydet til forbedret tilgængelighed i almene boligafdelinger tallene herfra viser at landsbyggefonden i to tusind og femten og to tusind og seksten har ydet støtte til investeringer på henholdsvis ni hundrede og en og fyrre million og ni hundrede og otte og tredive million kroner den overvejende andel af støtten til tilgængelighed ydes til etablering af elevatorer i forbindelse med ombygning af almene boligafdelinger

forbedret tilgængelighed i de dertil knyttede boliger det er de enkelte boligorganisationer der ansøger om støtte med en redegørelse for de forbedringer af tilgængeligheden som boligorganisationen ønsker sat i værk ansøgningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen tilsagnet om støtte fra landsbyggefonden vurderes blandt andet i forhold til udbuddet af tilgængelige boliger i området og bygningernes udformning der ligger derfor et grundigt forarbejde til grund for de ansøgninger som landsbyggefonden modtager fra boligorganisationerne tildelingen af midlerne sker med andre ord på baggrund af ansøgninger fra boligorganisationerne boligorganisationerne er tæt på deres brugere og kan derfor vurdere behovet for forbedringer af tilgængeligheden og behovet i den konkrete boligafdeling på den baggrund mener jeg at processen for tildelingen af

regeringen med i og

understregning af behovet for

mener ministeren at

eksempelvis skulle foretage den samme prioritering

tilgængelighed for personer med handicap i almindelige boliger

jeg ved ikke hvordan jeg meningsfuldt skal kunne svare på det spørgsmål man man bruger de midler som er afsat og man opnår et resultat med de midler som er afsat

man kan altid gøre mere hvis man har flere midler men de midler som er afsat er jo afsat i en prioriteret orden i forhold til at midlerne også kunne bruges på noget andet som man også synes er vigtigt

når nu ministeren ministerens parti og ministerens regering

at folk der har et handicap skal have adgang til

almene boliger mener ministeren så ikke at man

og i forbindelse med det om man får nok ud af de penge som bruges på området og hvis man skal svare meningsfuldt på det

det afhænger især af familiens medlemmer

heldigvis er sådan at i størstedelen af de danske familier er der ikke nogen handicappede det afhænger også af hvem man

er det jo en god idé at have god handicaptilgængelighed men hvis man ikke

besøg af handicappede kan man vurdere at det behøver man ikke have så jeg synes også her at det er lidt som at sammenligne højden på

siden to tusind og elleve det er meget almindeligt at der kan opstå midlertidige udsving i fremkommeligheden som følge af vejprojekter men over den lange bane er fremkommeligheden forbedret herudover vil jeg gerne anholde spørgerens anden præmis om at udsvinget i busfremkommelighed i to tusind og seksten skyldes øget bilisme og trængsel på side seksten i den rapport som spørgeren og artiklen i

lægger til grund står det sort på hvidt og jeg citerer teknik og miljøforvaltningen har ikke foretaget en analyse af de faktorer som har påvirket

og negativt staten har siden to tusind og ni ydet over hundrede og tredive million kroner i tilskud til busfremkommelighedsprojekter i københavns kommune hertil kommer medfinansiering fra kommunen selv

siden to tusind og ni i det lys kunne det være nyttigt i stedet at rette henvendelse til københavns kommune for at få en forklaring på om disse store investeringer har virket og hvorfor det i givet fald ikke måtte være tilfældet hvis man ikke mener det

og derfor må man også kunne forvente at københavns kommune har en analyse af hvilke af årsagerne og hvad sammenhængen er til de mange projekter staten har været med

den anden ting er at ministeren også repræsenterer

en blok og ikke mindst et parti liberal alliance som gang på gang har sagt at uha nu skal vi ikke bruge så mange penge på den kollektive trafik for nu må det være bilernes tur

men noget af den effekt man havde satset på at få

at det så rigtig sløjt ud med bussernes hastighed

som som vi havde håbet på og det er altså sket samtidig med at antallet af biler er vokset

som socialdemokratisk ordfører siger

det bagvedliggende ræsonnement hele vejen igennem hvor man har sagt

nødt til hvis ikke københavn skal sande til

kollektiv trafik for at få

generet af biltrafikken

komme så hurtigt frem og det at vente i kø hvad enten det

eller i bus eller i tog eller i hvad det måtte være er jo spild af tid og det er

dårlig produktivitet det er dårlig effektivitet

vi har jo gang på gang set regnestykker på at når vi

en anden udvikling der har været vil ministeren fuldstændig udelukke

når det er at man kan se at der et fald i de her tal

kan have en sammenhæng med at der så også er en stigende bilisme for det ved vi jo der er

i forbindelse med at en foregående regering arbejdede med

trafik i københavns kommune primært på grund af en motorvej der kører gennem københavns kommune og over til sverige men inden for søerne var der egentlig ikke mere biltrafik så spørgsmålet

den biltrafik der er i københavn er om der er gjort ting fra københavns kommunes side som gør at biltrafikken flyder langsommere end den ellers ville have gjort og som giver folk en oplevelse af at der er mere trafik for der er jo sket mange ting med planlægning af vejene i københavn og nogle af tingene har måske også gjort det sværere at komme rundt i byen

der er øget fremkommelighed man kan stille sig selv det spørgsmål

tre procent øget fremkommelighed er resultatet af

det så er nok for den kvarte milliard kroner

sparet i tid og hvordan det når man gør det op i kroner og øre

er vi så ikke nødt til også jeg siger ikke kun men

investere også fremadrettet i at få en bedre kollektiv trafik så folk kan komme hurtigt fra a til b hurtigt på job hurtigt på studie

og på et tidspunkt står den færdig og så ser vi effekterne af den meget meget store investering og forhåbentlig vil den føre til at der er nogle trængselsproblemer over jorden der bliver løst fordi der nu kører en metro i ring under jorden

bevarelse og beskyttelse af skov er en af de måder

vi fra dansk side gennem vores udviklingssamarbejde bidrager til den globale klimakamp det gør vi gennem det multilaterale udviklingssamarbejde hvor både den danske støtte til den globale miljøfacilitet og til fonden for de mindst udviklede lande indeholder støtte til skovområdet

den grønne klimafond har man godkendt projekter inden for skovområdet herudover støtter vi også fra dansk side gennem den internationale

og bevarelse af skov desuden arbejder flere danske civilsamfundsorganisationer som modtager støtte via deres rammeaftale med udenrigsministeriet inden for dette område

i starten af denne måned et dansk støttet projekt på sumatra

fokuserer på nogle af de elementer forslagsstillerne fremhæver i deres bemærkninger nemlig at bevare regnskov for at binde

harapan som projektet hedder og som jeg besøgte

udgør tyve til fem og tyve procent af den tilbageværende lavlandsregnskov på sumatra danmark har støttet området siden to tusind og ti og i efteråret to tusind og seksten gav vi tilsagn om yderligere tyve million

hvilket ved udgangen af to tusind og atten vil bringe den samlede danske støtte op på ni og halvfjerds mio kroner så samlet set bidrager vi fra dansk side til at fastholde skovenes vigtige funktion

vil jeg samtidig slå fast at danmark ikke kan være til stede alle vegne og prioritere alle områder lige højt det er faktisk en af grundtankerne bag den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi som også alternativet som er forslagsstillere her er forligspart i i strategien har vi lagt os fast på en række prioritetslande

en række prioritetsområder her har vi blandt andet valgt at fokusere på bæredygtig energi forslagsstillerne foreslår med beslutningsforslaget her at vi øger samarbejdet med seks navngivne lande kun et af de lande nemlig etiopien er blandt de lande som vi med den nye strategi er blevet enige om skal være danske prioritetslande forslagsstillerne vil med beslutningsforslaget pålægge regeringen at øge den samlede ramme for danmarks udviklingspolitik

kroner årligt det skal finansieres gennem øgede afgifter på fossile brændsler som det fremgår af regeringsgrundlaget

udgør skattestoppet rammen for vores skattepolitik vi vil sænke skatter og afgifter så det bliver billigere at være dansker

og billigere at drive en virksomhed regeringen står desuden fast ved prioriteringen om at yde nul

procent af bruttonationalindkomsten i udviklingsbistand

af kun en håndfuld lande i verden som lever op til fns gamle målsætning om netop at bidrage

disse bemærkninger skal jeg blot understrege at

er enig i skovenes betydning i forbindelse med

en finanslov i efteråret vi kalder den tal til et bedre samfund

reserveret ti milliard

finansieringen af parisaftalen skal vi komme med det bidrag som er rimeligt for danmark som et af verdens rigeste lande et af de lande som faktisk har råd til at flytte noget kan ministeren ikke se

men jeg er enig i at vi selvfølgelig skal bidrage med vores del og leve op til vores internationale ansvar det mener jeg

som lever op til fns gamle målsætning om at bidrage med nul

procent af vores velstand i udviklingsbistand

herunder selvfølgelig også til

klimaindsatser jeg forsøgte i min besvarelse her at redegøre for hvad vi specifikt gør for at sikre at regnskoven bliver bevaret og at

det mener jeg faktisk vi har stor succes med

give additionelle midler altså nye midler og ikke flytte eksisterende

bidrag til fattige lande men altså finde nye midler som kan bidrage til de hundrede

som verdenssamfundet skal finde der tænker vi at en indsats som den her hvor man altså kan give nye

gøre en kæmpe forskel for

derfor bestræber vi os selvfølgelig på i alle tænkelige sammenhænge at overbevise store økonomier usa

tyskland italien og andre om at hvis de nu bidrog

ville vi have et helt andet udgangspunkt

vi faktisk meget effektive i vores måde at tilrettelægge vores bistand på så hvis vi

har vi faktisk formået at få private investorer med

bidrage med to milliard kroner sidste år

private investeringer oven i den officielle udviklingsbistand altså

den private sektor private investorer og derigennem kan vi geare

vi vil gerne passe godt på vores jordklode og vi vil gerne sikre at danmark også i fremtiden er et foregangsland inden for grøn teknologi sådan at vi også har noget at leve af i fremtiden vi ser også med bekymring på den afdrift af regnskov der finder sted vi ønsker

forslagsstillerne at bevare regnskov i stedet for at den ryddes og omdannes til landbrugsjord for eksempel til den problematiske dyrkning af palmeolie vi har som sagt høje klimaambitioner vi vil have investering i uddannelse og forskning og vi vil skabe et stærkt hjemmemarked der kan virke som et laboratorium til skabelse af fremtidige arbejdspladser og lad os nu ikke sætte den førerposition over styr ved at begynde at gøre alternative tiltag jeg vil meget gerne kvittere for et forsøg på et konstruktivt forslag fra alternativets side forslaget går jo ud på

insistere på at feje for egen dør også med de jobmuligheder der ligger her

vi vil også gerne være med til at presse på primært i fn regi således at regnskovslandene presses væk fra deres skovdriftspolitik

der skal simpelt hen fældes mindre regnskov det løser jo ikke noget hvis vi laver aftaler om tredive million ha hvis den samlede afdrift er den samme men blot flyttet et andet sted hen alt i alt er det et forslag med

være noget der for forholdsvis få midler kunne løfte klimaindsatsen

midler som vi må kunne finde additionelt vi har jo selv i i vores

i den sammenhæng er jo ikke det store

opfylder vores forpligtelser ministeren var inde på en del af svarene i forhold til det og jeg ser det måske også som en del af et større kompleks og noget der indgår i nogle finanslovsforhandlinger som jeg da også håber at alternativet om ikke andet så i hvert fald i fremtiden kommer til at deltage meget aktivt i

utrolig vigtigt at der er et hjemmemarked i danmark og at vi tager vores eget ansvar for

løse de klimaproblemer vi selv skaber det ser vi både som det ansvar vi har men jo også for den udvikling af fremtidens arbejdspladser det kører i al beskedenhed rigtig godt og har gjort det i hele det liv jeg har ført en korrekt udvikling

vil vi ikke sætte over styr vi vil tværtimod gerne være med til at sætte

helt konkret forstår jeg beslutningsforslaget sådan

et folk kaldet chiquitanofolket

jeg må sige at der i

er tænkt kreativt her og jeg vil gerne anerkende

dansk folkepartis måde at lave politik på at at vi skal bruge penge på at betale nogle andre mennesker på den anden side jorden for

og på den måde kompensere for

at få udvisket noget som man har gjort og som jeg forstår at forslagsstillerne synes er forkert minder mig lidt om den her katolske afladshandel der fandt sted

altså hvor man kunne frikøbe sig for straf for sine

så jeg tror ikke det kan komme bag på nogen når jeg siger

som alternativet lægger frem

heller ikke er vores politik så sammenfattende kan

så når nu vi har forpligtet os til det kan ordføreren så ikke se at det her faktisk kunne være

jeg nok foretrække at pengene bliver brugt på noget mere

bruge dem på på noget forskning i klimateknologi som kunne bruges i en større udstrækning

et begrænset område som som man så

og for lokalbefolkningen samtidig med at man får lavet en ret effektiv klimaindsats for

sagtens diskutere om den skal bruges på på indianske folk i sydamerika eller om det er på lande i afrika eller hvor det er

man kan hjælpe nogle mennesker til

den mængde penge man vil sende af sted og

neutralisere den danske

fra noget som som forslagsstillerne

vores udviklingspolitik har ligeledes fokus på klimaforandringer og de problemer der følger i kølvandet på de forandringer vi allerede har oplevet

danmark er blandt de meget få lande der lever op til fns anbefalinger om udviklingsbistand det kan vi faktisk godt være stolte

at vi er gode til at fokusere vores bistand i stedet for at sprede os over alt for mange indsatsområder og lande den linje vil vi i venstre gerne fortsætte og det har samtidig også været en af hovedkonklusionerne

vi er nødt til at prioritere de lande hvor vi har særlige interesser eller særlige danske styrkepositioner beslutningsforslaget fra alternativet rammer helt ved siden af de danske prioriteter dansk bistand til latinamerika er ved at blive udfaset og vores fokus ligger nu andre steder i verden alternativets forslag går i høj grad ud på at støtte skovprojekter i netop latinamerika det vil være

en ret underlig slingrekurs hvis vi det ene øjeblik fokuserer vores bistand og udfaser latinamerika

det næste øjeblik at afsætte et betydeligt beløb til at plante regnskov det giver faktisk

det betyder imidlertid ikke at danmark blot ignorerer den betydning den betydning skovplantning har for klimaet tværtimod gennem forskellige udviklingsstøtteprojekter bidrager danmark til beskyttelse og bevarelse af skov det sker blandt

den globale miljøfacilitet til fonden for de mindst udviklede lande

klimafond danmark yder altså et væsentligt bidrag til beplantning af

og vi gør det på en effektiv og fokuseret måde

skal vi jo også også huske på i det her ting at vi netop i fællesskab minus et enkelt parti har vedtaget en ny udviklingspolitisk strategi hvor også alternativet er med det vil derfor underminere denne strategi hvis vi pludselig begynder at vedtage ekstra tiltag der er i direkte modstrid med strategien i så fald har det i hvert fald været totalt spildte kræfter at strikke så bred en aftale sammen venstre kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

hilse fra herre carsten bach fra liberal alliance

en hel finanslovsdebat selv om man hurtigt kunne gøre den til det med alternativets retorik indtil nu

energiområde og hvad vi gør i forhold til energieffektiviseringer og så videre

og der har danmark altså stadig væk og vil også i fremtiden

i forhold til det her område så ja jeg mener stadig

vi er hamrende ambitiøse og det

mere om at vi har indgået en klimaaftale parisaftalen i to tusind og femten og i den har vi jo lovet at komme med en ny additionel finansiering som en del af de

der skal lægges af de rige lande til at hjælpe

kommet som en gave det er jo en fantastisk effektiv måde

sikre at der sker noget for den klimafinansiering som vi som et af verdens rigeste lande

vil jeg da nævne at de lande som står her i forslaget jo bare

man kunne starte som kommer fra de ngoer der ved rigtig meget om

om den overordnede tilgang og den effektive måde man kunne skabe

som har et vist volumen og oven i det

finder vi midler ekstra penge til at opfylde parisaftalen og de forpligtelser vi har i den

det vi tænker med det her forslag at når nu vi alligevel skal finde ekstra midler til den aftale jamen så kunne det her jo være en type indsats som ville give en fantastisk

effekter i form af et

til biodiversitet fattigdom og

i forhold til det der er med klimainvesteringsfonden under ifu

ikke er hamrende ambitiøse nej det gør det

og derfor skal det jo også ses i et større perspektiv nemlig jævnfør det som jeg har

mål og så mange mennesker som

mod de samme mål

genopretning og støtte af natur i fns sytten verdensmål og globale mål skal de naturligvis også følges op af konkret

klimabistand er halveret

klimabistanden som lovet

få sat skub i klimabistanden eller

norge min gode ven erik solheim der

derfor er vi positive over for det

smuk overensstemmelse med fns verdensmål som aftalen jo også bygger på det er da rigtigt at det ikke sådan direkte

finansieringen af bistanden

derfor er det reelt nok at alternativet har fremsat det her forslag så jeg synes det er

klimaet på andre måder end

kun handler om at der bliver skabt grønne jobs det gør der

kan også handle om at man gennem bistanden ligesom leverer et meget

væsentligt bidrag til

sikker på at der allerede er sagt mange sagt mange kloge ord om

for at rejse denne debat

jeg synes det er et sympatisk forslag forstået på den måde at jeg meget gerne ville kunne bruge en hundrede og firs million kroner hvert år fra to tusind og atten og frem på at beskytte regnskov og på den måde

som der også ganske rigtigt bliver skrevet i det her beslutningsforslag

er det en af de meget omkostningseffektive måder

at bekæmpe klimaforandringer på at bekæmpe klimaforandringer ved vi at vi skal det har vi forpligtet os til af flere forskellige omgange

de her meget meget vigtige bæredygtighedsmål

hundrede og firs million kroner sådan lige i baglommen og klar til at

og så længe jeg ikke har det så kan vi heller ikke fra det konservative folkepartis side bakke op om det her

beslutningsforslag nogle gange når vi sådan diskuterer her i salen

som vi sådan kritiserer for ikke at være finansieret her er det lidt en anden

som skal bruges til at være en medfinansiering af de her hundrede milliard

men det er jo fordi det bare er den størrelsesorden som vi selv ligesom har ansvar for med vores udledning i danmark det kunne også være andre niveauer vil ordføreren

have det klimamæssige afsæt

det her forslag vi har udviklet det i samarbejde med miljøorganisationen verdens skove som jo er en verdensomspændende organisation der har store erfaringer med at arbejde

tanken bag vores forslag er netop ikke at købe aflad som enkelte ordførere har nævnt det handler tværtimod om at

men måske er det meget passende

hvor vi selv belaster klodens klima det viser sig

en hundrede og firs million kroner for hvis vi skal nå at bremse klimaforandringerne

i danmark det er en bunden opgave det er noget vi har valgt at gå efter regeringen kalder det et

så skal vi også bidrage i resten af verden det er jo det parisaftalen siger

stammer omkring fire og tyve procent af de globale udledninger fra landbrug fra afskovning og fra arealforvaltning og heraf står skovrydning

for eksempel skovafbrænding for cirka tolv procent af de globale menneskeskabte

blevet en veldokumenteret omkostningseffektiv måde at modvirke klimaforandringer på der samtidig sikrer biodiversitet

og derfor er det et redskab som det er helt oplagt at tage i brug

kommer ind og dækker flere af fns nye verdensmål for bæredygtig udvikling der er altså win win at hente på den her type indsats

landene bag parisaftalen om

her er brug for en indsats og at den kunne gøres koordineret og ihærdigt ved hjælp af det her virkemiddel jeg

glad for at have fået en masse positive tilkendegivelser om selve virkemidlet og om hvordan det kan gøre en forskel i verden jeg jeg fornemmer

at finansieringen som sædvanlig er problemet og

med i og være positive over for at bidrage til hvis andre bringer

har en aktiv afdriftspolitik med omdannelse af skov til landbrug ikke bare flytter den skovhugst et andet sted hen så man i virkeligheden ikke kommer nogen vegne maskinerne får lov til at køre i et ufortrødent tempo og

kan ordføreren garantere at den gymnastik ikke vil ske og at de arealer som så er aftalt faktisk er en nettogevinst og ikke blot er flyttet hen som afdrift et andet sted

udviklingsorganisationer er i det hele taget bekendt med den slags problematikker så der er løsninger på det uden at jeg kender dem i detaljer

det finanslovsforslag vi er kommet med og der vil sådan

man skal selvfølgelig gøre en masse andre ting også og så skal jeg lige sige det glemte jeg

min tale at jeg skulle hilse fra enhedslisten og sige at de er positivt stemt over

har ordet er sundhedsministeren og

i det følgende vil jeg for nemheds skyld kalde den gruppe

betegnelse i mange af de her sammenhænge forslagsstillerne ønsker at msm kan

spørgsmål som donorer skal svare på inden tapning spørgsmålene skal være ens for begge køn og mænd må ikke spørges om de har haft sex med en anden mand b en hundrede og atten begrundes med at den nuværende praksis bidrager til en urimelig forskelsbehandling og stigmatisering af msm forslagsstillerne mener ikke at det i praksis er fagligt velbegrundet

er regeringens ansvar og vores ansvar som sundhedspolitikere at sikre at doneret blod har høj kvalitet og mindst mulig risiko for de syge der skal modtage blodet og vi skal også hele tiden tænke på at blod kun skal tappes for at hjælpe vores syge medborgere derfor kan personer ikke være donorer hvis de har smitte som kan overføres med deres blod det er rigtig mange mennesker der er permanent udelukket fra at donere blod det gælder for eksempel alle med kræft smitsomme sygdomme og sygdomme i centrale organer som mave tarme nyrer og lunger og så videre personer med en

tilhører også den gruppe fordi deres adfærd statistisk

en forøget risiko for at de får sygdomme som kan overføres med deres blod der er også rigtig mange der udelukkes

bruger noget bestemt medicin har været på rejse i et område med malaria eller har en anden høj smitterisiko men der er ingen regler uden undtagelser og mens vi i danmark udelukker msm

udvælgelsen af donorer

for blodets kvalitet og dermed også for patientsikkerheden i danmark regeringen er enig med forslagsstillerne i at der kan være behov for at gennemføre donorudvælgelsen bedst muligt det tror jeg vi alle sammen har et ønske om og derfor

set også indstillet på at iværksætte en gennemgang af blodbankernes proces for vurdering af donors egnethed vi ønsker ligesom forslagsstillerne at donorer så hensynsfuldt som muligt stilles spørgsmål om deres helbred og andre forhold af betydning for blodets kvalitet men spørgsmålene skal også samtidig være så fyldestgørende

for blodbankernes vurdering msm er i dag generelt udelukket fra bloddonation på grundlag af styrelsen for patientsikkerheds faglige risikovurdering og ligesom tidligere regeringer

at følge styrelsens faglige vurdering det vil sige at vi ønsker at opretholde gældende praksis

jeg kan høre nogle gerne vil gøre det til kvinder der har sex med andre kvinder er ikke udelukket på grund af deres seksuelle adfærd de vurderes som andre donorer regeringen og tidligere regeringers holdning bygger på at det

er et hensyn til de alvorligt syge som har behov og brug for undersøgelse og behandling med blod jeg tror vi alle sammen ved at der i nitten firserne

en ulykkelig blødersag herhjemme hvor omkring halvfems bløderpatienter fik hiv fra inficerede blodprodukter siden da har kvalitet og sikkerhed ved blodtransfusioner og behandling med blodprodukter haft allerhøjeste prioritet i danmark en generel udelukkelse af msm bygger på tre faktuelle forhold oplyst af styrelsen for patientsikkerhed

er der en øget smitterisiko msm anslås at have halvtreds gange større forekomst af hiv og en øget forekomst af hepatitis b

og i de senere år er antallet nye hiv tilfælde hos msm steget med tre og tredive procent i eu og

her er i en stigning på tre og firs

en stigning på halvtreds procent

andre for det tredje kan smitte med blandt andet hiv ikke registreres i screening af tappet blod

i den såkaldte vinduesfase derfor kan overførsel

smitte ikke helt udelukkes selv med de nuværende effektive testmetoder jeg vil gerne understrege at regeringens holdning er i overensstemmelse med den gældende eu regulering på området siden to tusind og to er der indført ensartede og høje krav til kvalitet og sikkerhed for blod i hele unionen kvalitetsniveauet er hævet i alle led

kvalitetsstyring og kontrol med blodbankerne det vigtigste led i brugen af donorblod er naturligvis selve udvælgelsen af donorer donors egnethed skal derfor undersøges grundigt inden hver eneste tapning så det kan afklares om en person må udelukkes permanent skal være i midlertidig karantæne

i den vurdering er mulige donorers seksuelle adfærd i danmark har det kriterium som sagt ført til en generel udelukkelse af mænd som har sex med mænd det kriterium kan i princippet fraviges efter en konkret vurdering i blodbanken det var også det jeg sagde tidligere og det synes

nogle af de ting som forslagsstillerne

fremhæver i deres forslag regeringen er opmærksom på at nogle eu lande har lempet kravene så bloddonationen tillades fra mænd der ikke har haft sex med en anden mand inden for de seneste tolv måneder

at donere plasma det vil sige plasma til lægemiddelfremstilling det svenske myndigheder forventer at revidere deres regler på blodområdet og i den forbindelse vil de vurdere og tage stilling til deres praksis for msm sveriges revision på området forventes afsluttet inden udgangen af to tusind og atten

være interessant at kigge på også i en dansk sammenhæng som sundhedsminister til fulde at der er mænd

rigtig gerne vil give blod til gavn for deres medmennesker jeg har stor respekt

de omkring tohundrede og tredivetusind danskere der frivilligt og uden betaling bidrager aktivt med at donere blod

samfundsmæssig indsats der sikrer det danske sundhedsvæsen en tilstrækkelig og stabil selvforsyning med blod men desværre er det som sagt ikke sådan at det er alle der kan være donorer

og så længe den sundhedsfaglige vurdering taler for udelukkelse af msm

vil regeringen hellere gå med livrem og seler og

i dag de her muligheder for at man ud fra en konkret vurdering

vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden det er i sidste ende patienternes sikkerhed

jo så bliver spørgsmålet er tror ministeren at den risiko følger med hvis vi ændrer praksis i blodbankerne sådan

spørgsmålet går på seksuel adfærd

bloddonoren har du risikofyldt seksuel adfærd tror ministeren så at den risiko som vi ser hos msm folk vil følge med over i den donorgruppe der så bliver tilbage

om ministeren ikke også tror at hvis man er mand der har risikofyldt seksualadfærd eller en kvinde for den

man sådan set lade være med at donere blod når man for eksempel får stillet

andre grupper der har en seksuelt risikofyldt adfærd det er jo noget af det som man allerede i dag også forsøger at opfange

en anden gruppe der også er permanent udelukket er folk der har været i prostitution eller er i prostitution

en risikofyldt seksuel adfærd og som sagt

personer efter en konkret vurdering fra blodbankens læge kan indgå som donorer altså at man går ind og kigger på deres seksuelle adfærd om den er risikofyldt eller ej men grundlæggende er der en permanent undtagelse og

er vigtigt at vi også læner os op ad de faglige anbefalinger der ligger både for den her gruppe men også for en række andre grupper når det handler om bloddonation i danmark

folk føler sig diskrimineret og det skal vi tage alvorligt for tyve år siden hvor smitterisikoen blandt homoseksuelle var meget større gav loven mening men det gør den ikke længere

morten bagge hansen han er chef for rigshospitalets blodbank gør det ikke indtryk på ministeren når chefen for rigshospitalets blodbank er ude at sige at loven bør ændres

så også bruger den mulighed der allerede ligger i loven i dag til at gøre undtagelser så folk ikke føler sig diskrimineret men at man netop kigger på det der er hensigten den seksuelle adfærd

hvis vi er enige om at det der er væsentligt at udelukke er den risikofyldte seksuelle adfærd så burde det jo være det som man spurgte til når man

kandidater til at være bloddonorer frem for det som man rent faktisk gør i dag

så hvorfor tilpasser vi ikke de spørgsmål der er til det vi rent faktisk ønsker at opnå

halvtreds procent større risiko

undtagelser blodbankens læge

kan ud fra et lægefagligt synspunkt vurdere om der skal gøres undtagelser

gå på kompromis med de anbefalinger vi får fra sundhedsstyrelsen i forhold til hvornår

i alt en og tyve lande der efterhånden har

regler til så for mig at se er det danmark der fagligt set

og det der er det ulykkelige er jo at vi går glip af potentielle donorer som

rigtig meget brug for

at bede sundhedsstyrelsen om endnu en gang at kigge på det her område

der er på området til at diskutere det igen og selvfølgelig også inddrage de erfaringer

høstes rundtomkring i udlandet

generelt ikke mener at man skal stole på sundhedsstyrelsen det synes jeg skaber sådan en problemstilling i det her folketing hvis vi ikke vil lytte til den sundhedsfaglige indstilling der kommer jeg mener at vi skal lytte til de sundhedsfaglige indstillinger der kommer og jeg er sikker på at hvis de personer der bliver refereret til

er det også kærkomment for sundhedsstyrelsen at de henvender sig det ændrer ikke på det forhold at der er grupper og her taler vi jo ikke kun msm hvor der er en vurdering af at der er en forhøjet risiko og de derfor permanent er udelukket og det handler grundlæggende om at sætte patientsikkerheden

tolkes på én måde og det er at donorerne gerne vil gøre noget godt for andre mennesker og derfor har det helt afgørende og springende punkt for socialdemokratiet været hvordan det forholder

påvirker patientsikkerheden

fået et notat fra sundhedsministeriet jeg har efterspurgt det meget længe og jeg er ked af

med til at præge den debat vi har

fra socialdemokratisk side

vi ønsker ikke at der er nogle der føler at de ikke kan bidrage på samme måde som alle andre eller næsten alle andre

sundhedsministeren har jo sagt at der er grupper der står uden for muligheden

donere blod

kommet et notat dateret i dag og jeg vil tillade mig at citere fordi det er væsentligt styrelsen for patientsikkerhed har den faglige vurdering at msm ikke må donere blod ud fra hensynet til patientsikkerheden vurderingen gælder blod der er testet med både serologiske testmetoder og med nat test

stillet af to gode kollegaer her til sundhedsministeren at

hvilken tvist er der fagligt i forhold til funderingen af viden på det her område og jeg kan godt love forslagsstillerne at vi fra socialdemokratisk side vil følge jer men også selvstændigt tage initiativ til at vi ikke

og eksperterne på klinikkerne ude i blodbankerne har en uenighed om det så skal vi da have den på det politiske bord så vi kan få handlet derefter for den vejledning der skal ligge til den kliniske brug i blodbankerne skal naturligvis afspejle de muligheder der er for at også msm kan være donorer

at klinikcheferne i blodbankerne skal til at lave konkrete vurderinger som skal være undtagelser der skal være nogle regelsæt som bygger på viden og som gør det let

hvordan skal msm personer ellers forholde sig i forhold til at melde sig som donorer i en blodbank for socialdemokratiet er der intet vigtigere end patientsikkerhed intet vigtigere end patientsikkerhed og jeg er af den faste overbevisning at hvis man

vil man være det fordi man rigtig gerne vil gøre noget godt for andre og ikke noget skidt for andre eksempelvis i en forøget risiko for at smitte

gerne bringe et andet element ind som jeg faktisk også har været noget utilfreds med som sundhedsordfører og det er hvilken indflydelse

at man overvejer eller har besluttet at fjerne nat screeningen på blod i danmark

komme med et andet citat fra notatet fra styrelsen for patientsikkerhed som jeg som sagt har fået i dag og det lyder såfremt nat testen afskaffes vil der være yderligere grundlag for ikke at lempe på kravene til donorudvælgelse det vil altså sige at hvis vi fjerner nat screeningen i danmark forøger det risikoen for at der kan ske smitte med blod

det er væsentligt at vi sundhedsordførere har den drøftelse med os i forhold til at sige hvilke sikkerhedsnet det er vi bygger

at udgangen på det her beslutningsforslag kan blive at vi kan lave en en fælles

jeg mener at vi har behov for at få udtrykt en politisk linje på det her område sådan at vi forpligter sundhedsministeren styrelsen for patientsikkerhed og sundhedsstyrelsen på

til gengæld skal der heller ikke være noget som ikke tillader msm at donere blod hvis ellers sikkerheden er på plads

den anden test som man er gået over til det er bare for at sætte det lidt i perspektiv mit spørgsmål går egentlig på

styrelsen for patientsikkerhed som ordføreren læste op fra

også have været rart at få det oversendt men vi måske få efterfølgende

at man ikke fra ministeriets side har reageret på min henvendelse noget tidligere

dengang beslutningsforslaget blev fremsat at jeg bad om en beskrivelse af de her ting så jeg skal ikke redegøre for grundlaget i forhold til hvad styrelsen for patientsikkerhed bygger det på men det er da i hvert fald et offentligt dokument fra

screeningen må jeg blot sige som besvarelse at

så længe der er en forøget risiko for patientsikkerheden og for smitten

er det set med socialdemokratiske øjne et problem men selvfølgelig skal der være proportionalitet i tingene men det håber jeg at vi i en beretning og i et fremtidigt arbejde

et udsagn for gode varer der siger at vi kan ikke anbefale at punktum

vise os dokumentationen for hvad det vil medføre og

den beregning forudsætter jo at hele gruppen af msm ville gå over og donere blod og tage hele den risiko med der ligger i deres adfærd over i blodbanken mener ordføreren ikke i

med søren laursen fra lgbt danmark

de msm som måtte vælge at donere blod såfremt de fik lov til det ville afholde sig fra det hvis de selv vurderede

der er nogen der kan putte folk ned i en bås og sige at msm har en fælles adfærd for det det er der ingen i vores befolkning der har

første spørgsmål at

synes at vi skal bide os fast i den her sag men som socialdemokratiets sundhedsordfører har jeg også tillid til at den faglige vægtning og indsigten i styrelsen for patientsikkerhed er til stede men jeg vil meget gerne være med til at konfrontere hvad der er bedste praksis og bedste viden

med styrelsen for patientsikkerhed det synes jeg vi skal prøve at få ud af det i en beretning

her til sidst handle om er jo at vi i dag har en praksis hvor vi spørger

og systemet er jo tillidsbaseret i den forstand at det er den enkelte der svarer på det spørgsmål og vi stoler på at vedkommende svarer i overensstemmelse med sandheden for mig

anderledes hvis man spørger den enkelte har du haft en seksuel adfærd som er risikabel eksempelvis haft ubeskyttet sex haft mange skiftende skiftende partnere eller andet man kan jo sagtens lave spørgsmål som præcis går efter at indhegne hvem der

det er jo en mulighed som er

tillidsbaseret som den vi har i dag så hvad tænker socialdemokratiets ordfører om at gå til

at man på en eller anden måde også ved at man har haft en seksuel lyst på et tidspunkt i livet men måske ikke har haft det

de sidste mange år stadig væk står i en bås så derfor synes jeg det er rigtigt

det man kan se af andre landes praksis at man i højere grad kigger på seksualadfærd og lader det være udgangspunktet men det var her jeg i

det klinikcheferne siger er praktisk ude i en klinisk hverdag

det der ligger i en vejledning fra styrelsen for patientsikkerhed og fra sundhedsstyrelsen og det er her jeg tror at vi får et positivt udkomme af det her beslutningsforslag

derfor jeg igen gerne vil sige at jeg vil håbe at vi kan lave en fælles beretning

som på en eller anden måde pålægger eller fastslår en fortsat drøftelse af det her det er

men jeg vil bare igen tilkendegive

positivt at socialdemokratiet gerne vil gå ind

diskutere en eventuel beretning

mål om at få flere bloddonorer bloddonorer end vi har i dag

at rekruttere og derfor er det for mig at se tosset at vi udelukker en gruppe som kunne være rigtig gode bloddonorer

bare hele tiden have patientsikkerheden for øje og jeg vil

jeg ønsker da på samme måde at vi kan udnytte enhver persons lyst til at donere blod eller organer hvis blot sikkerheden er i orden derfor kan vi måske med med nye teknologiske undersøgelsesmetoder

sige at de grupper der er udelukket i dag

bliver stillet når man skal være donor først og fremmest vil jeg da sige en stor tak til alle bloddonorer

handler det her ikke om diskrimination det handler om at

styrelsen for patientsikkerhed har nogle sikkerhedsmæssige anbefalinger når det vedrører bloddonorer

den vurdering der er givet gælder udelukkende i forhold til sikkerhed for patienterne

er udelukket fra at være bloddonorer herunder personer som har sygdomme eller andre

hjertesygdomme som får blodtryksmedicin med hensyn til vurdering af donorers

indeholder både direktiver og de danske regler kriterier for personers egnethed til at donere donere fuldblod og også blodkomponenter

permanent udelukkelse fra donation er jo det vi har snakket om i dag

i forhold til mænd som har sex med mænd

på grund af deres seksuelle adfærd ifølge styrelsen for patientsikkerhed er udsat for stor risiko for at påføre sig alvorlige smitsomme sygdomme som kan overføres med blodet også i forhold til andre eu lande

at det i mange eu lande betyder at man udelukker mænd der har sex med mænd fra at være bloddonorer og som det også tidligere er

inden for de seneste år ændret deres praksis og tillader nu på visse betingelser

sundhedsministeren sagde at der kommer

noget her i to tusind og atten fra sverige

fordi det ifølge sundhedsstyrelsens og styrelsen for patientsikkerheds vurderinger rent statistisk udgør en indikator for øget risiko for at påføre

alvorlige smitsomme sygdomme der kan overføres med

jeg synes da vi fra folketingets side skal kigge på

få revurderet de spørgsmål der stilles til bloddonorer

ikke at vi skal udelukke det for mig personligt handler det ikke

som helst om hvor blodet kommer fra det vigtigste er da at det blod der kommer er sundt og rask

har sex med kvinder jo ikke udelukket fra at være

bloddonation fra mænd som har sex med mænd kan så vidt jeg har forstået tillades efter en nærmere dokumenteret risikovurdering tiltrådt af den ansvarlige læge er det er også det der blev sagt her fra talerstolen i dag også af sundhedsministeren men det er også sådan at vi skal tage nogle beslutninger her i folketinget som vedrører patientsikkerhed og når både sundhedsstyrelsen og styrelsen for patientsikkerhed vurderer at seksuel kontakt mellem mænd udgør en generelt øget smitterisiko

derfor kræver det også at vi får noget mere viden på det her område derfor er mit forslag også at

i fællesskab måske i fællesskab mellem sundhedsudvalget og ligestillingsudvalget afholder en høring omkring det her og inviterer relevante parter ind og får en bred drøftelse

klinisk professor jens lundgren jens lundgren fra københavns universitet i at bøsser ikke udgør en større risiko end andre bloddonorer og så

udfylder du en række spørgsmål det må være uanset om du er mand eller kvinde eller hvem du lever sammen med

hedder flertal i folketinget vil lade bøsser donere blod i ekstra bladet

kan man jo altid gøre men jeg synes jo egentlig at vi har været meget åbne omkring det her og

samme når vi får anbefalinger fra det etiske råd eller andre

mig handler det om at det blod der bliver leveret er

som mand svarer at man har været sammen med en prostitueret får man karantæne i fire måneder fra

donere blod og hvis man svarer at man har

får man livsvarigt karantæne er ordføreren ikke enig med mig i at der er et eller andet her som helt logisk set ikke

det vi får fra styrelsen for patientsikkerhed og det vi får

bagefter kommer en række eksempler på det her område så tror at vi fra politisk hold vil få dødsstødet i forhold til det og

det ikke er venstres ligestillingsordfører som står på talerstolen

er det fordi det set fra venstres stol ikke er en ligestillingsproblematik hvorvidt mænd der har sex med mænd skal have mulighed for

donere blod det er et spørgsmål om patientsikkerhed og vi bakker op om anbefalingerne fra styrelsen for patientsikkerhed ligesom der er mange mennesker der har mulighed for at donere blod lesbiske

et par eksempler har man for eksempel været i behandling med et væksthormon har man samlet set boet tolv måneder i storbritannien mellem nitten firs og nitten

seks og halvfems har man epilepsi eller har man haft kræft måske lige bortset fra en enkel type hudkræft ja så er man permanent permanent

har man for eksempel for nylig været på rejse til et område med malaria eller har man uanset om man er hetero eller homoseksuel haft seksuel kontakt med en person

område med høj risiko for hivsmitte inden for de seneste seks måneder ja så udelukkes man midlertidigt fra at donere blod jeg kan ikke sige det tydeligt nok for os i venstre er det hensynet til recipienten

er jeg også helt tryg ved at den ansvarshavende læge i en blodbank kan acceptere for eksempel en homoseksuel mand som bloddonor efter en veldokumenteret risikovurdering det er jo altså ikke sådan i dag at en homoseksuel mand aldrig vil kunne komme i betragtning til en bloddonation i danmark følger vi eu direktiverne på området

således at mænd der har sex med mænd kan afgive blod til transfusion med en karantæneperiode på tolv måneder mens mænd som har sex med mænd er permanent udelukket som donorer af plasma

altså heller ikke i sverige fri leg sådan som man indimellem kan få indtryk af

og jeg kan næsten ikke tænke mig en bedre anledning til at vi også her på christiansborg benytter lejligheden til at slå fast at uanset hvem man elsker

så skal alle have de samme grundlæggende rettigheder det kan hverken kærlighed eller seksuelle præferencer ændre på og sådan skal det være at donere blod er ikke en rettighed men det er en mulighed som tohundrede og tredivetusind mennesker i danmark frivilligt gør brug af for at hjælpe et andet menneske i nød og herfra skal der lyde en stor tak til danske bloddonorer når vi fra venstres side ikke støtter beslutningsforslaget

det altså ikke fordi vi mener at mænd der har sex med mænd ikke skal have de samme rettigheder som andre i vores samfund i venstre er vi optaget af patientsikkerhed statistisk set har mænd der har sex med mænd cirka halvtreds gange større forekomst af hiv samt en øget forekomst af hepatitis b i forhold til heteroseksuelle særlig set i lyset af den såkaldte vinduesfase på op til to

er et godt udgangspunkt for at ændre de gældende regler betyder det så at det skal være sådan i al evighed nej screenings og behandlingsteknikker kan forbedres i fremtiden og der kan findes andre veje end generel udelukkelse i venstre

en drøftelse af mulighederne venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget men vi bidrager gerne til en beretning på området hvor vi vil betone at det for os ikke er et ligestillingsspørgsmål men et spørgsmål om patientsikkerhed om tryghed for recipienten ligesom vi gerne ser en gennemgang af blodbankernes proces i forhold til vurderingen af hver enkelt donor så man for eksempel sikrer at man med de udleverede spørgeskemaer spørger både præcist og ikkestigmatiserende dansk folkepartis ordfører foreslog for et øjeblik siden en en høring i regi af ligestillingsudvalget og jeg håber hvis man bliver enig om det i ligestillingsudvalget at man så også

jeg vil i hvert fald med glæde og interesse deltage i sådan en

udelukker ifølge seksuel adfærd men efter hvilken seksuel gruppe

i danmark som er ude at tale for en lovændring

har lavet en lovændring så mener ordføreren ikke at vi også bør lytte til de stemmer der siger at nu er tiden kommet til at vi begynder at kigge på om man måske skulle spørge efter seksuel adfærd frem for at udelukke en hel gruppe

også at de professorer og de læger som blander sig i debatten bruger de muligheder som

i det regelsæt vi har i danmark og det kunne jo for eksempel være at lave en risikovurdering af hver enkelt

om at mænd der har sex med mænd eller

efter de samme regler som alle andre

i dag har en praksis og regelsæt som faktisk udtrykker homofobi og udtrykker fordomme

at i gruppen af mænd der har sex med

men man kunne jo også sige at i gruppen der har en risikofyldt seksuel adfærd er der er smittet med hiv

den betegnelse ville jo tage de mænd der har sex med mænd og

fyrre år siden men ikke har haft det siden hen ud af den gruppe der i dag er udelukket eller vi ville tage de

som lever i et fast parforhold og ved at de er fri for hiv ud af den gruppe der i dag er udelukket fra at donere blod derfor ønsker vi at vi

praksis hvor det vi screener efter når vi skal vurdere om man kan donere blod er hvilken seksuel adfærd man har og hvilken risiko den indebærer

været flere infektionsmedicinere og professorer eksperter på området som har ytret sig i den offentlige debat og sagt meget klart at at de regler vi har i dag ikke er fagligt funderede nogle af dem siger at de muligvis var

flere af dem jeg har noteret norge sverige og canada og jeg har her i debatten også hørt england og usa jeg tror det er i omegnen af tyve lande

de gældende eu regler som flere henviser til

til mig på et tidspunkt at det lyder på enhedslisten som om vi ikke skal lytte til sundhedsstyrelsen eller styrelsen for patientsikkerhed selvfølgelig skal vi da det men jeg synes

spørgsmål når der er gode grunde til det og det synes jeg der er i den her sag når en lang række faglige kapaciteter og i øvrigt også andre lande gør noget andet end vi gør

og det

at vi viderefører en praksis som er baseret på fordomme eller risikerer at være baseret på fordomme fordi tiden er løbet

det synes jeg er en god idé

måden vi screener på skal gå på en risikofyldt seksuel adfærd frem for hvilken seksualitet man har det hører

ordførere tale for men alligevel afviser de beslutningsforslaget og

nok også er lidt forvirret over hvad flere af partierne egentlig mener hvis jeg skal være helt ærlig men det er vi

da bestemt villige til at

begge dele er det nødvendigt med tilstrækkelig faglig viden og sikkerhed styrelsen for patientsikkerhed oplyser at forekomsten af hiv er halvtreds gange højere hos mænd som har sex med mænd

heteroseksuelle de oplyser også at stigningen i nye tilfælde af hiv

der har sex med mænd er steget med tre og tredive procent i det sidste årti stigningen er størst hos unge mænd det er virkelig noget vi er nødt til at tage alvorligt men på den anden side er det vigtigt at de mennesker der udelukkes også rent faktisk er de mennesker

om man har haft sex med en anden mand i stedet for at kvinder

et sikkerhedsprincip der helt

beslutningsforslagets bemærkninger

blev omtalt indledningsvis

meget siden da

blandt andet en ny screeningsmetode

det

er det naturligvis patientsikkerhed

det på en rigtig god måde

sygdomme ved blodtransfusioner med videre heldigvis har vi også via kvalificeret forskning både formået at helbrede ogeller minimere de dødelige konsekvenser af sygdom på samme måde som vi har lært at identificere en række sygdomme ved hjælp af screening

er sket med hiv hiv har i høj grad været forbundet med homoseksualitet og det er også forklaringen på at mænd som har haft sex med mænd har været afskåret fra at donere blod vi er heldigvis alle sammen blevet meget klogere og vi har både sygdommen under rimelig god kontrol

i dag i stand til via screening at undersøge om blod er smitsomt

i det mindste den viden vi har haft til dato det er også baggrunden for at sf har tænkt at tiden er inde til at normalisere forholdene for mænd der har haft sex med mænd at raske mænd på lige fod med alle andre skal have mulighed for at donere blod uanset hvem de har sex med jeg kan forstå på s ordføreren at der er nye oplysninger i sagen og jeg har også noteret mig at sundhedsministeren lægger op til en videre drøftelse og det synes jeg både er nødvendigt og rigtigt det er selvfølgelig helt afgørende at patientsikkerheden er i højsædet når vi taler bloddonation men jeg synes nu stadig væk at det

ville være rigtig fornuftigt om vi i udvalget

en drøftelse og måske også en samlet beretning som der er flere der har talt om her med henblik på at få afvejet forholdene i

det at være bloddonor er at ville gøre hinanden noget godt i samfundet

gør det jo af et godt hjerte fordi vi ved at det kommer andre til gode

rigtig ærgerligt at vi udelukker en gruppe af vores befolkning en

i danmark alene på grund af

karantæne på baggrund af risikoadfærd præciseres og individualiseres med henblik på at skabe en sikker og fair procedure for at give blod i dag udelukkes en gruppe af mænd fra at donere blod på baggrund af en ganske forældet og fordomsfuld og også generaliserende definition

firserne hvor vi ved at vi havde en epidemi vi havde hiv og aids og

der var i udbrud og frygten for smitte greb selvfølgelig alle og ikke mindst det homoseksuelle miljø blev ramt

give blod siden dengang har man

udviklet sig på på det medicinske og teknologiske område

vi har udviklet medicin som forhindrer smitten af hiv under behandlingen og vi har højteknologiske screeningsmetoder som ganske effektivt sætter en stopper for smitte ved

til en næsten ikkeeksisterende risiko det er jo en væsentlig detalje hvis man spørger eksperterne

den risiko der er tilbage i det hele taget jo stort set kun på papiret altså en teoretisk risiko for smitte vi er altså nået betydelig længere i vores samfund når det gælder afstigmatisering af personer med forskellige seksuelle præferencer der er sket

men sundhedsområdet er jo højt specialiseret og meget fagligt forankret

meget politisk følelsesladet område fordi sygdom og smitte

meget teknokratisk område der stikker til dybe følelser kan gøre det politisk svært at gennemskue det

politisk svært også at fremkomme med politiske ønsker og argumenter for at ting skal være

stillet nogle lidt indgående spørgsmål til de faglige begrundelser for vi skal heller ikke lade os spise af med begrundelser hvor det der ligger nedenunder sådan set

måske godt kan være til diskussion et eksempel er jo behandlingen af transkønnede det noget vi skal tale om

det svært både politisk og sundhedsfagligt at slippe den her lidt formynderiske sygeliggørende tilgang vi har haft til transkønnede historisk i vores samfund

fra dansk folkepartis sundhedsordfører fru liselott blixt fra sidste år jeg har flere stående på mit papir jeg vil ikke nævne dem alle sammen

endda kommet i salen kan

positivt op om at tillade mænd der har sex med mænd

et fælles ønske jeg hører også fra salen i dag at der bestemt er

en løsning vi bliver nødt til

lidt ind over hinanden når det gælder definitionen af risikoadfærd i reglerne for karantæne ved

som har at gøre med at mænd der har sex med mænd

anslås at have en betydelig større risiko for hivsmitte gennem seksuel kontakt end mænd og kvinder der har

sagde nede fra min stol tidligere men den bruges også til at begrunde at hvis vi ændrer kriterierne for risikoadfærd til ikke at ekskludere via en generel kategorisering af mænd der har sex med mænd fra at donere blod

det skabe en større risiko ved bloddonation men det er

vi kan ikke bare overføre den høje risiko der er i gruppen mænd der har sex med mænd

den gruppe der så ville være bloddonorer fra af mænd der har sex med mænd for vi bliver nødt til at antage nu vender jeg tilbage til det som herre flemming møller mortensen sagde som indledning at når man giver blod

gør man det for at ville gøre hinanden noget godt i samfundet så bliver vi nødt til at antage at hvis man er mand der har sex med

så vender man sig om igen og går hjem lige såvel som jeg ville gøre

en risikofyldt seksuel adfærd så ville

særlig hensigtsmæssig og ikke til gavn for mine medborgere

jeg går igen derfor bliver vi nødt til

punktere de her generaliseringer og de her man sige tendenser til at overføre

er der lige så mange kvinder der har hiv som der er mænd der har hiv så skulle vi så sige at vi udelukker i øvrigt også alle nordjyske kvinder fra

donere blod det gør vi nok ikke

og vi bliver nødt til at antage at dem der donerer blod

der har været nogle misforståelser

lille smule forvirret nede fra min stol i løbet af debatten i dag

hvori vi enige om at vi skal arbejde hen imod et system hvor man spørger ind til adfærd i stedet for til en kan man sige seksuel orientering

eksempel tilhører en seksuel minoritet som en mand der har sex med mænd så er

vi rigtig glade hvis det samtidig betyder at man så fjerner

eller har du haft sex med mænd i dit liv det passer jo

med et spørgsmål som går på om man har en risikofyldt seksuel

vi nået rigtig rigtig langt det var det jeg hørte at socialdemokratiets ordfører sådan set talte for jeg hørte også at både liberal alliance og dansk folkeparti talte i de baner og jeg synes da helt klart at

vi kan lave en høring hvor vi inviterer nogle af de eksperter ind

i dag og som givetvis kan hjælpe os med at finde ud af hvordan

vi definerer de spørgsmål der skal stilles så længe vi sikrer at vi fjerner den stigmatisering der er i dag ved at udelukke en hel gruppe af mænd så vil vi i hvert fald

i alternativet være være rigtig glad for at gå med

lad det vise sig i det videre udvalgsarbejde for nu vil

kommentarerne og alle ordførertalerne heroppefra

salen så på en eller anden måde kunne jeg fristes til at sige at vi tager fat hvor vi slap men jeg ved jo godt at

sundhedsvæsen hvordan

oplever et sundhedsvæsen i top hvor der er fokus på den enkelte patient og hvor der også er gode forhold for medarbejderne

siden sundhedsordførerne

f fjorten om det samme er cirka syvhundredetusind patienter blevet behandlet i det danske sundhedsvæsen vi har politisk indgået en aftale om bedre lægedækning kræftplan

og senest har regeringen annonceret et styringseftersyn på sundhedsområdet så

som sagt til gavn for patienter de ansatte og de pårørende for os handler den statslige styring netop om det samme at understøtte den bedst mulige udvikling af sundhedsvæsenet og sikre mest mulig sundhed for de samlede ressourcer

vores sundhedsvæsen alt sammen til gavn for patienten vi tror på og vi mener at der fortsat skal

være en udvikling i sundhedsvæsenet og hvor der både er forbedringer og gevinster at hente fordi teknologien

behandlingsformerne hele tiden udvikler sig

kan organiseres på en anden måde er med til at sikre en øget kvalitet det er penge som kan frigøres til andre steder i vores sundhedsvæsen

fokus har i høj grad været på aktivitet men i to tusind og seksten igangsatte vi det nationale kvalitetsprogram som sikrer en mere balanceret styring både vedrørende aktivitet kvalitet og værdi for patienten programmet består af flere vigtige initiativer hvor regeringen blandt andet sammen med kl og danske regioner har aftalt otte nationale kvalitetsmål på sundhedsområdet vi har også igangsat et nationalt ledelsesprogram for at udvikle den lokale ledelse og blandt andet styrke ledernes kompetencer

kvalitets og forbedringsarbejde der skal ske

også er nødvendig hvis vi skal have et stærkt og effektivt sundhedsvæsen det er afgørende

handler ikke om at detailregulere og det handler ikke om som man ofte sådan lidt karikeret hører debatten gjort til

skal spares to procent på alle afdelinger det handler

hvor man henholdsvis

og at man netop sørger for at vi udvikler det regeringen har også udvidet udredningens og behandlingsretten så patienter har en større sikkerhed for ikke at være på en venteliste

patienten når vi taler om kvalitet i sundhedsvæsenet

i deres beslutningsforslag det handler også om

for en kvalitet der ligger for patienten

er ingen tvivl om at det betyder noget at man ikke står på venteliste

kan komme hurtigt i behandling vi har også og

også alt sammen for at sikre at vi bruger vores kræfter og ressourcer på at skabe kvalitet i sundhedsvæsenet og ikke

til styringen af det danske sundhedsvæsen vi har behov for en klog og en intelligent styring der understøtter sundhedssektorens udvikling en udvikling der skal adressere de udfordringer der også er i sundhedsvæsenet hvor vi står for blandt andet flere ældre medborgere hvoraf nogle af dem har et behandlingsbehov forstå mig ret som jeg sagde

jo ikke om at sygeplejersken skal gå hundrede og to skridt i stedet for hundrede det handler om at udvikle sundhedsvæsenet til gavn for både patienten og medarbejderne

de pårørende sådan lidt forsimplet sagt handler det jo netop om at sikre at sygeplejersken kan nøjes med at gå fem og halvfems skridt i stedet for de hundrede skridt fordi man hele tiden kigger på hvor man kan få ny teknologi ind hvor man kan effektivisere arbejdsgange hvor de nye kvalitetsfondsbyggerier kan være med til at gøre at man har en smidigere arbejdsgang på sygehuset

sådan set ikke om en blind grønthøsterstyring af vores sundhedsvæsen

de seneste ti år er produktiviteten steget med to procent om året

set også er vigtigt at huske på når vi nu diskuterer hvad det er man fra folketingets side eller fra

side med beslutningsforslaget ønsker at pålægge der skal indgå i en økonomiaftaleforhandling med regionerne vi

kvalitet for patienten hvordan vi får mere sundhed for pengene

på mange områder i dag er hurtigere og også mere skånsomme end de har været tidligere blandt andet takket være ny teknologi og et omstillingsparat sundhedsvæsen hvor medarbejderne også hele tiden er med til at udvikle vores sundhedsvæsen hvor det der virker et sted bliver udbredt til også at komme til at virke på mange andre

konkret eksempel kunne det være den robotteknologi som er med til at assistere kirurgiske indgreb de såkaldte da vinci robotter som vi nu har fået tyve til fem og tyve af herhjemme de er i dag med til at gennemføre omkring firs procent af prostataoperationerne og robotten er så at sige kirurgens forlængede arm den har sikret at operationen er blevet mere skånsom

været med til at sikre kortere indlæggelser har været med til at sikre at behandlingerne er mindre omkostningstunge

er med til at frigøre ressourcer vi kan bruge andre steder i vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne

hele tiden forbedrer sig og leverer en bedre kvalitet og værdi til patienten

som regeringen har gjort med det styringseftersyn som vi har annonceret og som også ligger i den brede vedtagelse der blev vedtaget her i folketinget og tak til de partier der bakkede op omkring det

i målet for at sikre en udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for patienter og de ansatte

fra den styring vi har nu til ingen styring vi er nødt til at lave og sikre et grundigt arbejde det er det styringseftersynet skal være så vi ikke kommer til at drage forhastede konklusioner eller vi ikke kommer til at forfalde til sådan de lette overskrifter uden egentlig at vide hvad der virker og hvad der kan være med til at forbedre og udvikle vores sundhedsvæsen

komplekst område og derfor

at vi er grundige at de ideer som så lige pludselig kommer ud og møder virkeligheden ude på afdelingerne også er gennemtænkte at de sådan set også er afprøvede sådan at de ikke risikerer at være ødelæggende i stedet for gavnlige derfor skal vi være

kan ændre den måde som vi har styret vores sundhedsvæsen på

offentlig innovation og jeg vil gøre i forbindelse med styringseftersynet vi

og det er også vigtigt at de kommer til orde i forhold til hvad de synes der virker og hvad der ikke virker

vi tager det med i det videre arbejde

set også det der indgik i den fælles vedtagelse oven på forespørgselsdebatten fordi vi skal

et fokus på fortsat at høste gevinster og udvikle vores sundhedsvæsen vi skal have fokus på hvordan vi hele tiden forbedrer rammerne for vores fælles sundhed til gavn for patienterne

har krav på at behandlingen i sundhedsvæsenet hele tiden er god at den er solid at den bygger på at vi reelt set gør det vi ved der virker og ikke fordi vi tænker at nu skal det gå hurtigt for hurtigheden skyld

patienterne og de pårørende og de ansatte og det er

set også det vi allerede er i gang med både med det nationale kvalitetsprogram og de otte nationale mål og med styringseftersynet og det er også det arbejde

både i igangværende forhandlinger med regionerne og i det arbejde

som sundhedsordførerne og ministeren laver her i salen og det er også det vi vil arbejde for både i forbindelse med økonomiaftalen her for to tusind og atten og i forbindelse med med styringseftersynet

på at forbedre vores vores sundhedsvæsen

generalforsamling i starten af april

forsamlingen enstemmigt

som var til stede på generalforsamlingen

klart opfordrede til at danske regioner skulle arbejde for at produktivitetskravet blev udfaset i den økonomiaftale som man skal forhandle med regeringen

at samtlige organisationer som repræsenterer

gået sammen i en fælles kampagne hvor de opfordrer til at produktivitetskravet afskaffes

man ønsker at produktivitetskravet skal væk nu

økonomiaftale man forhandler her og nu derfor synes jeg det er

ord brugte ministeren flere gange

meldingen er jo entydigt en helt anden end det ministeren gør

som så entydigt kommer med en appel om at vi må

med produktivitetskravet nu vi skal passe på vores sygehuse hvad er det ministeren ved som de organisationer ikke ved

styring vi skal have og nu har vi så forhandlinger med regionerne

sådan set det er vigtigt også når man har dialogen med sygeplejerskerne med lægerne med alle de organisationer der bliver nævnt at der også er en erkendelse af at man ikke fra den ene dag til den anden kan ændre vores sundhedsvæsen at man sådan set netop også skal arbejde med hvad det er der virker og hvad der ikke virker hvordan

omsat de forsøg der bliver gjort nu til måske netop at kunne være noget af det vi kan kigge på fremadrettet at man kigger på

set det arbejde der også ligger i styringsgennemgangen af vores sundhedsvæsen det er

enhedslisten vil jo bare afskaffe noget uden egentlig at komme med nogen konkrete bud på hvad det så er der skal være med til at sikre

som ikke er til gavn for patienten vi hører at det betyder fejl utilsigtede hændelser fordi der er for

travlhed vi hører det fører til genindlæggelser fordi man udskriver for hurtigt for at få produktiviteten op så hvorfor er det man vil fortsætte med noget som det så entydigt lyder faktisk skader vores sundhedsvæsen

enhedslistens ordfører siger hvorfor er det så at regionerne og sygehusene sådan set har været mere produktive

betyder det at vi så til hver en tid skal have de samme mekanismer

også derfor regeringen har lavet de otte nationale mål det er derfor vi netop er i gang med et styringseftersyn

få høstet nogle gevinster og frigjort nogle ressourcer man kan investere andre steder i vores sundhedsvæsen derfor

at det bliver blindt i stedet for at det bliver stillingstagende i forhold til hvordan vi sikrer

samtidig med at vi frigør ressourcer til de afdelinger hvor der er behov for flere varme hænder

i fællesskab kunne blive enige om at vi godt kan afskaffe produktivitetskravet og sætte et populationsansvar

det er jo forkert når ministeren siger at hvis man afskaffer produktivitetskravet så er der intet

sundhedsvæsenet samlet set ikke bare har leveret en produktivitet på to

der kan man sige hvis det var så frygteligt som både radikales ordfører og enhedslistens ordfører indikerer hvorfor har man så

ikke har gjort det fordi man var pålagt et krav om men har gjort det fordi man har fået ny teknologi og nye behandlingsformer nu er vi så et andet

en styringsgennemgang men vi skal bare ikke tro at vi fra den ene dag til den anden

det er også rigtigt som ministeren siger at der helt sikkert

den reelle arbejdsbyrde og den reelle arbejdsmængde

hvad siger personalet så til det siger de så

man sådan set kan høste gevinster henholdsvis hvor der er behov for flere varme hænder kigger jeg på regionernes regnskaber

på gangene

at sikre at vi får frigjort nogle af de her penge til at udvikle vores vores sundhedsvæsen så er der steder hvor

der skal ske udvikling ja selvfølgelig er der det når vi laver en styringsgennemgang er

vi har udfordringer i vores sundhedsvæsen og

kvalitetsmål og det som man også snakker om i flere regioner med

kortere indlæggelser end man havde tidligere det er jo alt sammen noget der er udtryk for at vi har udviklet vores sundhedsvæsen betyder det så at det er den

sammen med socialdemokratiet så spørgsmålet er nu

borgerne og de ansatte kan forvente ændringerne af styringssystemet udrullet i sundhedsvæsenet er det i to tusind og

sikrer at vi udvikler vores offentlige velfærdsservice i det her

regioners årsmøde såvel som den fælles vedtagelse vi har har lavet i høj grad bærer præg

konkrete eksempler i nogle enkelte regioner hvor tingene går rigtig godt

et sted bliver til generelle

men at tiden nu er der hvor

det er rendyrket bureaukrati og man bliver nødt til at operere på nogle måder som er uhensigtsmæssige gør det ikke indtryk på ministeren

regioner igen kommer med et godt bud på

at vi kan videreudvikle vores sundhedsvæsen det er jo det hele styringseftersynet er et udtryk for

at vi kerer os om vores sundhedsvæsen at vi ønsker at udvikle det til gavn for patienterne og medarbejderne

så meget om sundhedsvæsenet at vi mener vi skal gå grundigt til værks og ikke bare fra den ene dag til den anden tro at nu laver man en styringsgennemgang som

det ville da være ærgerligt hvis vi fik et nyt styringsregime som ikke gav os de

det er derfor det er et grundigt eftersyn og det synes jeg

ført væk fra sygehusene de bliver jo brugt og de kan disponeres i forhold til regionerne til

konkrete eksempler vi har diskuteret fødeafdelinger og vi har diskuteret andre ting hvor der ligesom blev sagt at der var ressourceknaphed men når man så kigger på regnskaberne for regionerne sidste år viser det sig

et overskud på tre hundrede og tolv million kroner

ikke havde råd til at løfte kvaliteten lige så meget som man ville

også bliver øget og derfor

fra mig er det nok at

ting der tidligere krævede flere dages indlæggelse og store gener kan i dag klares ambulant det er da i høj grad et løft af kvaliteten

de borgere som som lever i vores land er der steder hvor vi stadig væk skal forbedre kvaliteten både for patienter og medarbejdere ja det er der og det er jo også derfor vi

og derfor går vi også ind for en afskaffelse af produktivitetskravet

der er alt for mange eksempler på at produktivitetskravet fører til overbehandling stigende pres på medarbejderne forkerte prioriteringer og indkaldelse af patienter til undersøgelse over flere dage selv om det kunne være sket på en og samme dag det er ikke hvad vi forstår ved at patienten skal før systemet det er tværtimod et spørgsmål om at systemet skal før patienten

vi har rigtig mange eksempler på

men vi mener dog ikke at det vil være ordentligt politisk arbejde bare at afskaffe produktivitetskravet uden at vide hvad det er det skal erstattes med prøv bare at se på de efterhånden mange og store forhastede omlægninger der har været i det offentlige og se på hvad det har medført det vil vi fra socialdemokratisk side for alt i verden

på så vigtigt et område som sundhedsområdet derfor er vi også glade for den vedtagelsestekst v fire og halvfems som er blevet omtalt af flere ordførere og ministeren her i dag hvor et stort flertal i folketinget socialdemokratiet dansk folkeparti de tre regeringspartier og radikale venstre stemte for så sent som i sidste uge og som pålægger regeringen at undersøge hvordan vi kan få en bedre styring af sundhedsvæsenet fremadrettet en ny styringsmodel skal for os at se tænkes ind i en fingrene væk reform som vi kalder den i socialdemokratiet og stå på nogle af de grundlæggende principper om hvordan

blandt andet sikrer for det første en bedre sammenhæng for det andet mest mulig sundhed for pengene gennem kloge effektiviseringer der altså giver mening

for det tredje et styrket fokus på resultater og det der giver værdi for patienterne og for det fjerde og sidste større handlerum til ledere og mere plads til det sundhedsfaglige personales faglighed og kritiske konstruktive forholden sig til deres arbejde

og her er vi i socialdemokratiet altså rigtig utålmodige for den nuværende situation

er uholdbar og derfor er det også at vi siger at regeringen må ind i arbejdet

at vi partierne imellem kan lave en fælles beretning for eksempel hvor vi er med til at præcisere hvor lang tid det er vi giver regeringen til at fremkomme med gennembearbejdede nye modeller

kunne præcisere at regeringen naturligvis skal indbygge og lytte til de erfaringer som alle fem regioner har gjort sig i deres forsøg med nye styringsmodeller og metoder for vi er utålmodige og vi synes ikke at produktivitetskravet er den rigtige metode

sundhedsvæsenet efter mere

at det er skadeligt for patienter og for personale

vil socialdemokratiets ordfører ikke afskaffe produktivitetskravet her og nu

uforsvarlige var skadelige for skat

man alligevel besluttede sig for at fortsætte indtil man fandt ud af hvad der så skulle ske det betyder jo at man i mellemtiden laver mere skade det logiske er jo at gøre som

og stoppe skaden som man også

det give en mulighed for at man så fra to tusind og nitten ville kunne indføre en ny styringsform hvis man ønsker det men det socialdemokraterne gør nu er at fortsætte

lægge pres på processen i forhold til hvornår

regeringen leverer sine gennembearbejdede nye modeller det er det jeg har sagt og det der er vores holdning er vi synes ikke at det her er vejen frem men det er rigtig væsentligt at vi grundigt får overvejet og får set konsekvenserne af

fortsætter med at videreføre et system som belønner at man laver en aktivitet som ikke er til gavn for patienten socialdemokraterne

det gjorde man ikke i sidste uge for der skrev man bare under regeringen i forvejen har skrevet i sine papirer

socialdemokraterne kan gøre at flertal her i folketinget

signal til regeringen om at vi ønsker at produktivitetskravet skal afskaffes

vide hvad det er der skal ind i stedet for og derfor lægger vi et stort pres på regeringen i den her sammenhæng og jeg håber på at vi også måske sammen kan være med til at lægge et tidspres

at det er alt alt for lang tid at give regeringen til udgangen af to tusind og atten før man kommer frem med de nye modeller

det jeg hørte sundhedsministeren sige

opgøret om de to procent i sidste uge men det leder jo også til spørgsmålet tænker jeg

socialdemokratiet tænker at sådan en undersøgelse skal

i forhold til hvornår man skal have udrullet et nyt system

sundhedssektoren er det i to tusind og atten at et nyt system skal virke

i to tusind og nitten at et nyt system skal virke eller hvornår

fra socialdemokratiets side vægter vi kvaliteten men også effektiviteten utrolig højt fordi de to ting

jo går sammen i forhold til hvor meget vi kan i vores sundhedsvæsen derfor synes jeg

så godt at alle fem regioner har prøvet nogle nye modeller af og jeg er rigtig ærgerlig over

vi ikke har fået resultaterne fra de fem regioners forsøg med nye styringsmodeller inden debatten her

ked af at regionerne ikke fremlægger det de har fået også i den kritik de retter mod folketinget

mener jeg klart at de ting skal skal være med i den samlede vurdering af hvad det er vi skal gøre

udtrykt at vi er meget utålmodige og derfor har jeg også

atten måneder fra nu af eller er det endnu mere

resultat at regionerne bliver nødt til at vende tilbage til en mere rigid måde at løse opgaverne på i fremtiden

ikke om at regionerne kunne have en pointe i at det er nu at det to procentskrav skal fjernes

vidner det ikke om at regionerne har en pointe i forhold til at nu er grænsen nået for hvad man kan lave af

er de oplever i forhold til at der er alt for travlt derfor siger jeg jo også at

vi er utålmodige men vi er jo inde i et forhandlingsforløb mellem regeringen og danske regioner nu

den borgerlige regering med et borgerligt flertal jo

noget mere om konsekvenserne af det fordi det her er så væsentligt et område

jeg vil at have vi har nogle styringsmekanismer som er fornuftige og ikke kontraproduktive som mange af dem vi har i øjeblikket er derfor glæder jeg mig rigtig meget til at høre hvilke erfaringer de fem regioner har fået med deres egne forsøg og jeg glæder mig rigtig meget til at se en hurtigtarbejdende regering hvor vi forhåbentlig

i en fælles beretning kan lægge et tidspres

de kan komme med gode erfaringer fra ind og

og moderne og fokuserer på patienten og på medarbejderne det er kvaliteten i det fremtidige sundhedsvæsen

skal have frem det er grunden til at vi synes

skal afskaffe produktivitetskravet

regionerne få lov til at beholde alle deres penge og så effektivisere der hvor det giver mening

øge kvaliteten på den måde som giver mening ud på sygehusene

er for lang tid

ikke opmærksom på at det sådan set

mellem regionerne og regeringen

været ude med en rimelig klar melding der hedder at regeringen

planer om at afskaffe kravet

møller mortensen ikke handler nu så kommer der jo ændring og så bliver det gennemført

lave meget hurtige justeringer uden at vurdere konsekvensen af tingene det er for farligt at gøre her jeg ville da ønske at forhandlingerne mellem finansministeriet og regionerne bærer præg af at man allerede nu tager bestik af ting og sætter nye ting op

meget hurtigt kigger på nye styringsmodeller og at vi forhåbentlig hurtigt med et meget bredt politisk flertal

til at presse regeringen på tid så vi ikke skal vente

år eller mere inden regeringen fremlægger

det mener jeg ikke vi kan vente på

desværre

ikke til afstemning

i sidste uge

det forslag til vedtagelse som regeringen havde oppe og som også socialdemokraterne

et skridt på vejen og

en minister sagde noget om

spin som jeg bryder mig mindst om i dansk politik altså at man ikke prøver at forklare borgerne hvad det drejer sig om i stedet for at køre spin på det vi mener det samme i dag som vi mente i sidste uge og det er at vi ønsker produktivitetskravet væk og derfor kan vi tilslutte os beslutningsforslaget for vi mener

er ved at være til ende og der har også været nogle

med at få ventelister væk med at lave patientrettigheder med at lave rettigheder for den enkelte patient har da gjort at vi har fået ventelister væk

men vi kan også se

nået dertil hvor vi har fået så mange forskellige måleinstrumenter så mange styringsinstrumenter at lige præcis det her krav sætter et øget pres på nogle ting som gør at det er på tide man siger

forvejen

det her produktivitetskrav gør jo også sammen med meraktivitetsydelsen at

vi bekymrer os meget i dansk folkeparti når vi hører om medicinske patienter der ligger på gangene dem kan vi ikke hurtigere få ud

kommunerne om at tage sig af dem hvilket vi også ser bliver gjort men vi skal jo ikke gøre det før de kan

kan vi heller ikke sende hurtigere ud og vi har haft mange diskussioner de seneste par år om hvor travlt der er blevet på fødeafdelingerne så spørgsmålet er hvor

lave en meraktivitet på vores sygehuse

behandlingsgaranti

for at sige at det er kvaliteten der skal måles på det nytter ikke noget man er hurtige til at operere et knæ hvis ikke der er en rehabilitering eller en kommune

jeg ved at i region sjælland og

nogle af de andre regioner har man lavet den her værdibaseret ledelse hvor man ikke kigger på meraktiviteten

man følger kvaliteten ikke bare når man behandler men hele vejen igennem ud til kommunen og det

man ved at man kigger på kvalitet i stedet for og så kan det jo sagtens ende med at man har effektiviseret det man førhen

går i spørgetimen netop sagde

produktivitetskravet skulle vi have for vi skulle presse dem ude i sundhedsvæsenet

jo ikke er særlig rart når vi taler om de allersvageste patienter i region sjælland havde de lavet nogle projekter broen til bedre sundhed aktiv patientstøtte og sammen om min vej for netop at gribe nogle af de mennesker

på men hvor det er kvaliteten der tæller

man har lavet nogle projekter udeomkring i regionerne som man

blev jeg også lidt bekymret da sundhedsministeren sagde at det her udvalg skulle arbejde til slutningen af

det var der bestemt ikke noget af jeg synes heller ikke at det ene udelukker det andet

kan sagtens fjerne eller udfase

man kigger på de styringsmodeller netop for at regionerne kan lære af hinanden

vores vedkommende støtter vi beslutningsforslaget

ordføreren siger at man i sidste uge fik regeringen til at skrive under på noget helt nyt

er lidt den samme historie vi hører fra socialdemokraternes ordfører

der står jo fuldstændig det samme i regeringens udspil til en sammenhængsreform og der står i øvrigt også det samme

at man vil lave en gennemgang af styringsredskaberne

som bedriver spin hvis vi endelig skal snakke om det i den her sammenhæng

bibringer for mig at se intet som helst nyt

være godt men det der kunne gøre en afgørende forskel var hvis folketinget

da man støttede en anden regering at vi stemmer for den mindste forbedring og for dansk folkeparti var det her

i sidste uge

et krav til regeringen at

regeringens afværgedagsorden i sidste uge altså ikke var en afskaffelse af to procentsproduktivitetskravet

det synes jeg da er at gå et skridt fremad

vi stemte for det andet krav skulle vi sige nej til det

end en forespørgsel så derfor kan

vi får her i juni og så siden hen komme med

et zigzagløb hvor regionerne først skal ud og bebude besparelser og fyringer og

tænker ordføreren

arbejdsmarkedet skulle vi så stemme nej

og regionerne hvis de fandt hinanden skulle vi så sige

det gør vi jo ikke og ja vi kommer da helt sikkert med nogle krav

flere gange i år netop her i folketingssalen med forskellige ministre fra forskellige ressortområder har diskuteret produktivitetskravene der er ikke langt fra produktivitet til relativitet begge dele er fyldt med paradokser albert einstein har sagt mange kloge ting

der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge end at gøre det samme om og om igen og så forvente at resultatet hver gang er anderledes

er at hvis vi tænker som vi plejer og bruger de samme værktøjer og fremgangsmåder som vi plejer

vi ikke forvente noget nyt citaterne vender jeg tilbage til det danske sundhedsvæsen er en supertanker tror jeg at socialdemokratiets ordfører kaldte det som skal rumme både patienter og pårørende og ansatte og alle skal kunne trives både under et indlæggelses og behandlingsforløb og som professionelle i en ofte uforudsigelig hverdag jeg vil tillade mig at citere en lille bid fra min ordførertale fra den tredje februar 2017

har haft fokus på produktivitet ja så er det jo i bund og grund ud fra et ønske om at udvikle vores fælles sundhedsvæsen sådan er det

selv om vi nu i høj grad bevæger os i retning af nye kvalitetsmål væk fra tidskrævende akkreditering og i stedet indstiller sigtekornet på værdibaseret styring

at vi på den ene side tænker nyt og prøver nye ting af og på den anden side er der også brug for at vi sikrer et skarpt fokus på hvordan

mest sundhed for pengene produktivitetskravet er et redskab som har vist sig at være både effektivt og brugbart til at nå målet udfordringen er vel dybest set at vi på nuværende tidspunkt mangler overblik over hvilke styringsredskaber vi eventuelt kunne sætte i stedet for produktivitetskravet

af og til bliver produktivitetskravet fremstillet som om de ansatte skal løbe to procent hurtigere eller at de fødende skal føde to procent hurtigere eller at man i psykiatrien skal leve op til produktivitetskravet og det har jo ikke hold i virkeligheden

indgår psykiatrien slet ikke i regnestykket

det andet er det regionerne selv som bestemmer hvor det giver mest mening at høste de økonomiske gevinster og lad mig komme med et eksempel kikkertoperationer til behandling af tarmkræft frem for de tidligere konventionelle operationer har reduceret indlæggelsesdagene fra

en operation koster nu halvfjerdstusind

nej operationsteknikken er bedre for patienten som oven i købet kommer hurtigere hjem i de vante omgivelser når regionerne omlægger arbejdsgange køber billigere ind og effektiviserer igennem ibrugtagning af ny medicin og ny teknologi og sygehusbyggerier ja så er det jo et udtryk for mest sundhed for pengene og det giver god mening i særdeleshed når man tænker på at de effektiviseringsgevinster som regionerne høster bliver i regionerne

midlerne kan bruges til nye indsatser eller initiativer der hvor det giver mest mening hvis jeg skal vende tilbage til einsteincitaterne

at vi som samfund har en forpligtelse til at forsøge at se tingene fra nye vinkler

nye måder at gøre tingene på og vi skal hele tiden spørge os selv kan vi gøre tingene på en klogere måde med det udgangspunkt er der nu igangsat et styringseftersyn vi skal finde kloge svar på hvad der virker og hvad der ikke virker hvad skal vi have mindre af og hvad skal vi have mere af lad mig afslutningsvis rose regionerne for at hvis vi ser på gennemsnittet over de sidste ti år har regionerne faktisk leveret mere end de to

som har været aftalt og det bestyrker mig i troen på at der

alligevel valgte vi i venstre alene sidste år at

og langt mere end hvad den tidligere socialdemokratisk ledede regering som enhedslisten jo støttede

ligesom vi har et udtalt ønske om at få mest sundhed for pengene venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget men vi bidrager gerne til en beretning med udgangspunkt i

kvalitet og patientsikkerhed og fra venstres side er

sig til at

med den

at produktivitetskravet vil blive afskaffet

på sundhedsområdet der skal belyse hvad der virker og hvad der ikke virker i den nuværende styring og på den baggrund komme med forslag til en bedre styring fremadrettet

sygeplejersker skal ikke løbe hurtigere de skal slet ikke løbe

de skal gå den rigtige vej men det kræver god ledelse som tydeligt kan fortælle hvilken vej man skal gå og som selv går foran og så skal vi vise tillid til de offentligt ansatte jeg tror på at mennesker tager en uddannelse og et job fordi de ønsker at bruge de opnåede kompetencer til at udføre deres job bedst muligt

i orden når sygeplejersker stresser rundt en hel dag arbejder som heste og alligevel går frustrerede hjem fordi de ikke føler at de har haft mulighed for at gøre deres job godt nok over for alle patienter men årsagen til dette stress er ikke produktivitetskravet

tager bureaukratiet først dansk sygeplejeråd har selv regnet ud at de bruger så meget tid på overflødigt bureaukrati at det svarer til cirka tre tusind fuldtidsstillinger hvis vi får bugt med den del af dokumentationen som er overflødig kan sygeplejerskerne altså få så meget mere tid til rådighed at det svarer til at ansætte tre tusind nye sygeplejersker hvis det samme gør sig gældende for andre personalegrupper kan der blive meget mere tid til rådighed til patienter

denne regering har sat arbejdet i gang for at realisere så meget af dette effektiviseringspotentiale som muligt så jeg håber og tror på at det endelig kan blive til mere

hvis vi vil kunne yde den bedste behandling til alle patienter

mest mulig værdi for pengene

vi er heldigvis godt i gang ad den vej via de otte nationale mål og godt tyve centrale indikatorer ligesom et nationalt ledelsesprogram er sat i gang og et styringseftersyn også er sat i gang desuden vil

som nogle gentagne gange har kaldt det det er netop indrettet

at det giver dygtige ledere frihed til at

det på de afdelinger hvor den teknologiske udvikling giver mulighed for

det er noget populistisk pladder når politikere siger at kvinder ikke kan føde to procent hurtigere selvfølgelig hverken kan eller skal

endelig skal det bemærkes at man også kan lære af de private virksomheder som kan udføre mange operationer og andre handlinger for eksempel scanninger væsentlig billigere end det offentlige man kunne også hente nogle besparelser ved i langt højere grad at lade privathospitaler udføre de opgaver som de er bedst til det ville samtidig give det offentlige bedre rum til at tage sig af de opgaver de opgaver som de er bedst til til sidst skal det nævnes at de midler som frigøres

kan bruges til gavn for patienter og ansatte der er kun aftalt to procent

liberal alliance er imod forslaget og jeg skal hilse fra de konservative og sige at de også er imod

læst op socialdemokratiets ordfører og det skal

forstår det kvantitet at nå rigtig meget mere på kortere tid mens kvalitet handler om at man er optaget af hvordan opgaven løses så mener ordføreren simpelt hen at produktivitetskravet ikke har betydet

gør at man belønner kvantitet frem for kvalitet det

det var derfor jeg gav eksemplet med knæoperationerne hvor man bliver belønnet for at operere mange flere knæ end der i bund og grund er

der er meningen med effektiviseringskravet i en privat erhvervsvirksomhed

at chefen for rigshospitalets fødeafdeling gav udtryk for at han faktisk kun modtog ni og fyrre procent af drg taksten sandsynligvis i fordi pengene skulle bruges andre steder får man kun halvdelen af det beløb man rent faktisk har behov for jamen så vil

det må nødvendigvis også betyde at man kommer til at løbe stærkere så vil ordføreren ikke anerkende at nogle af de signaler vi har lyttet til blandt andet på den høring

det siger afregningssystemet det er galt med man henviser til drg taksten som er afregningssystemet

effektiviseringskravet men drg taksten

jeg kan sige med hensyn til det her med fødeafdelingerne at når man siger at man kun får ni og

man kun kigger på de direkte omkostninger på afdelingen og slet ikke har de faste omkostninger med i hele den her beregning

til afdelingerne til hospitalerne til regionerne i skal levere mere aktivitet end i gjorde sidste år målt efter afregningssystemet

antal plejeopgaver end man gjorde

og det tilskynder ifølge

center i silkeborg eller sygehus

lillebælt ved vejle til direkte at modarbejde at lave samme dags udredning som er bedre for patienten fordi man

ganske enkelt ikke rigtigt at produktivitetskravet ikke er problemet

i forhold til de problemstillinger ordføreren påpeger at vi har

vi får lavet behandling der er unødig eller ekstra mange kontakter hvor man kunne

teknologiske udvikling det er afregningssystemet der siger at der skal være flere handlinger at der skal være flere operationer det

skruet sammen på er rigid og skadelig og fører både til

aktivitet som der slet ikke er brug for for at man ikke skal miste penge men fører også til

er nogle afdelinger der skal ligge over de to

det er netop her hvor vi giver frihed til dygtige ledere til at gøre brug af den teknologiske udvikling

det er drg systemet afregningssystemet der afgør at det lige præcis er handlinger som man bliver belønnet for i stedet for at man bliver belønnet for ting der giver merværdi

partier på banen i forhold til at være kritisk over for

primært fordi det jo egentlig er irrationelt synes jeg at tale om at det bare i al evighed er fornuftigt at have

produktivitetskrav det kan meget vel være at det har været

man kan synes at ledelsesformen er forkert og

kunne jeg da godt argumentere for at det var det man skulle for at højne effektiviteten

afgørende for mig er at hvis man skal højne effektiviteten

når når man hører medarbejderne når man

højner kvaliteten og hvad er det så man måler kvalitet på

vi jo lave mange rapporter om og derfor få præcis det resultat vi ønsker at få men min pointe er bare at så længe vi har et produktivitetskrav der insisterer på at vi skal øge produktiviteten med

tidspunkt også komme til det enkelte menneske der arbejder

oplevelse eller en følelse i kroppen af

derfor må man jo så tage et break skal vi

så fra politisk hold sige at vi tænker over hvad der skal komme

stoppe op nu før vi har den fuldstændige plan for hvad

måske har øget produktiviteten nok i en periode og så sige at der hvor vi forbedrer nu

på kvaliteten og så give folk lov til som medarbejdere og som ledere at sige hvordan skal

det kan jo godt være vi er nået dertil hvor man kan komme

den umiddelbare vækst det tror

det er ikke en given absolut størrelse at man så forbedrer sig og rykker en plads op næste år nej det kommer an på hvad

alt andet lige model hvor der ikke var noget der gik ind og forstyrrede de enkelte afdelinger og de enkelte ledelser vi har jo et politisk setup herinde der også gør at der engang imellem

at vi har blæst nok vinde ind over sygehusene til at vi netop skal tage en pause og sige

at optimere netop kvaliteten i fremtiden

det er ikke ved at sige at man skal digitalisere nej det er ved at sige at vi skal forbedre de services vi leverer til borgerne og selvfølgelig skal vi også se frem

være endnu mere tryk på sundhedsvæsenet

bare sige at nu forbedrer vi nu effektiviserer vi og nu udvikler vi

så nok være en med en særdeles liberal tankegang der siger jo det kan man faktisk godt

sige ja det kan man faktisk godt men det sker yderst sjældent og det sker kun hvis man har et setup hvor alle har været i organisationen i rigtig rigtig mange år og hvor ledelsen er fuldstændig på linje med medarbejderne om hvor

de skal hen og hvor der ikke kommer politiske meldinger om at

sygehusene det er en meget meget omskiftelig størrelse de har

sige ja til enhedslistens glimrende beslutningsforslag og i den grad lægge os i selen for at hjælpe regeringen

et krav som betyder at man nogle steder føler sig tvunget til

øge produktiviteten lave noget mere af det samme selv om det ikke nødvendigvis vil være det klogeste at gøre stod det til radikale venstre

og erstattet med et populationsansvar

hver region får ansvaret for befolkningens sundhed og dermed de behandlinger der er brug for men det står bare ikke til os det står sådan set ikke til folketinget

beslutningsforslag som kan afskaffe produktivitetskravet det er regeringen og regionerne

forhandler økonomiaftalen

også forkert når der er nogle der i ugens løb har forsøgt at tørre den af på partier her i folketinget

og regeringen som har ansvaret derfor kunne

tænke mig at stille et ændringsforslag som tilføjer at vi opfordrer ikke bare regeringen men også regionerne til at droppe

er derfor vi gerne vil opfordre regeringen og regionerne vi er i radikale venstre glade for den aftalemodel vi har derfor har vi også tænkt os at stemme for den aftale som regeringen og regionerne måtte forhandle med hinanden vi håber

morgen metoden har ganske enkelt udtjent sin værnepligt i en tid med meget store omstruktureringer i sundhedssektoren med specialeplaner har vi sammen fået styr på hvad der forudsættes af kompetencer for at løse en given opgave og specialer er fordelt på enkelte sygehuse som herefter kan koncentrere sig om at blive endnu bedre til et fagområde

fordele opgaverne mellem de lokale sygehuse og uagtet at det til tider har været lidt besværligt at

er det trods alt godt at vide at vi ikke bare henvises til det første og det bedste sygehus

vi henvises til et sygehus som har forstand på det som vi skal behandles for endelig er ventelisterne jo altså også nedbragt til et tåleligt niveau når

altså kun tilbage at lade personalet løbe hurtigere og hurtigere

fordi det ikke kan undgå at gå ud over patienterne jeg har noteret mig at regionerne selv forsøger at kompensere ved at flytte aftalte ressourcer fra et område til et andet og mere trængt område jeg har set eksempler på hvordan regionerne på trods af utidssvarende økonomiske incitamenter alligevel er gået skridtet videre

en mere hensigtsmæssig måde at løse opgaverne på det gælder eksempelvis de nye diagnosticeringscentre som flere regioner har oprettet produktivitetskravet har nemlig som bagside at det giver mening at indkalde patienterne over flere dage selv om det både er til gene for patienten og faktisk også tager længere tid for personalet

flere sygehuse i stedet har tilrettelagt arbejdet så patienten kan få foretaget flere undersøgelser på samme dag så koster det sygehusene på grund af produktivitetskravet jeg synes det er et rigtig godt eksempel på at regionerne kan selv og at vi trækker på samme hammel når det gælder at højne kvaliteten i sygehusbehandlingen på en økonomisk forsvarlig måde derfor mener jeg heller ikke der er så meget at betænke sig på tværtimod har vi en god anledning til at udvise den tillid som vi så ofte

få produktivitetskravet afskaffet tiden er løbet fra det de ansatte kan ikke løbe hurtigere og det risikerer at gå ud over patientsikkerheden og ordentlig behandling derfor synes jeg klart at vi skal bruge det flertal som kunne skabes for at lave det hele om hellere i dag end i morgen sf bakker op om forslaget men vi ser også frem til

er bedre til at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og rationelt end det som styringsselementet i to procentsproduktivitetskravet trækker ned over hovedet

selv om det faktisk er de flere dages behandling som ville have givet regionerne den tiltrængte økonomi men i stedet har man valgt at løse opgaven på en anden måde fordi det er mest hensigtsmæssigt for patienten og

det giver til gengæld regionerne en dårligere økonomi

at regionerne selv har nogle gode bud på hvordan man løser opgaverne mere kvalificeret

sundhedsvæsenet lige nu vores forslag

regeringen skal arbejde for at produktivitetskravet til sygehusene skal afskaffes i den aftale som man for øjeblikket forhandler med danske regioner om regionernes økonomi produktivitetskravet betyder at sygehusene hvert eneste år skal levere to procent mere aktivitet

er et krav som har eksisteret i forskellige afskygninger siden omkring år to tusind og i hvert fald i de sidste

har lydt på to procent

så bliver det et voldsomt pres på sygehusene og på personalet effekten af kravet de sidste ti år har således

at det samme personale som vi havde for ti år siden i dag skal løfte to og tyve procent flere opgaver

dårligere arbejdsmiljø på sygehusene hvor både læger sygeplejersker sosu assistenter og rengøringspersonale

til fare for patientens sikkerhed som et eksempel på det

så vi arbejdstilsynet i to tusind og fjorten uddelte syv og tredive påbud for dårligt arbejdsmiljø med direkte henvisning til tidspres og stress

alle faggrupper der arbejder i sundhedssektoren er enige om at produktivitetskravet er problemet og de opfordrer indtrængende til at det bliver afskaffet danske regioner som ejer og driver sygehusene er enige om

alle partier at produktivitetskravet skal afskaffes danske patienter som samler en lang række af vores patientorganisationer

er regeringen og socialdemokraterne her

folketinget efterhånden de eneste som står tilbage med støtten til produktivitetskravet

vi hører fra regeringspartierne at det handler om at give mere sundhed for pengene senest

vi kan konstatere at produktivitetskravet giver mindre sundhed for pengene det tilskynder til mest mulig aktivitet uden at der ses på om den aktivitet er hensigtsmæssig for patienterne vi har set eksempler

fortæller at de på trods af at den nuværende styring faktisk

forsøger at indrette det hele på en hensigtsmæssig måde for patienterne

at have så mange utilsigtede hændelser hvis man afskaffede nogle af de mange utilsigtede hændelser kunne man også øge produktiviteten det sagde ministeren tilbage i februar men så

at de utilsigtede hændelser opstår når arbejdstempoet bliver presset for højt op ja så sker

for at få et godt sundhedsvæsen

ministeren sagde også tilbage i februar at man også skulle afskaffe genindlæggelserne

hurtige udskrivninger og så ser vi genindlæggelser

produktivitetskrav som virker direkte modsat af det som jeg faktisk tror vi alle sammen mener er vigtigt nemlig at vi får mest mulig sundhed for pengene

flere ordførere fra regeringspartierne

teknologi kan øge produktiviteten det er også rigtigt at det kan teknologi nogle gange og det kan ny medicin nogle gange og andre gange kan

så koster det penge

at det alene er produktivitetskravet der gør at vi har ny teknologi i sundhedsvæsenet synes jeg

ikke ville have tilegnet sig nye teknologier

for det kan være til glæde for patienten både når det

man iværksatte en stor effektiviseringsplan skat

men jeg er mere skuffet over socialdemokraterne som jo ellers

for at sende et fuldstændig klart signal

til regeringen om at man nu skal arbejde for at afskaffe produktivitetskravet

det signal kan et flertal ikke sende fordi socialdemokraterne ikke vil bakke op om forslaget socialdemokraternes undskyldning er

som jeg også sagde til socialdemokraternes ordfører synes jeg ikke at det giver mening jeg synes det svarer til at

gennem mange mange år var skadelige for så efterfølgende at konkludere at det

indtil man har fundet af hvad der så skal ske det logiske ville

nu må vi hellere stoppe med at gøre mere af det som skader sektoren

pause og så kan man jo

i folketinget ønsker at indføre nye styringsmodeller som i øvrigt er meget uklart

er for noget indføre dem efterfølgende

når både socialdemokraterne og også ministeren gør sig skyldige i den stråmand at der så ikke er nogen styring hvis man afskaffer produktivitetskravet så

nævner ministeren også selv flere af de styringsredskaber

patientrettigheder i loven nationale mål for sundhed og selvfølgelig

kombinere de ting vi allerede har

overføre bloktilskud til dem

svarer til de opgaver man gerne vil have løst hvis man så ønsker mere aktivitet som man jo ellers har fået gratis de sidste mange år ved at

så må man jo betale for det

at indføre ny teknologi kan man gøre

det kan man godt og det skal

som sidder med driften i det daglige

at tilrettelægge hvornår man øger produktiviteten og hvordan man

at man skal nå op på et mål på to procent af det samlede somatiske sundhedsvæsens budget

var det som socialdemokraternes såkaldte fingrene væk reform handlede om nemlig tillid til dem som arbejder med området og tillid til at de regionsfolk der sidder

sørge for at vi får mest muligt sundhed for pengene

undtager fødeafdelingerne selv om vi herinde fra christiansborg har regnet det med ind i hvad der skal øges

den sidste del af deres liv så skal man jo lægge yderligere to procent over på andre områder så hvis man reelt vil give regionerne en mulighed for at agere ledelse her

vurdere hvor der er en produktivitetsgevinst at hente så skal man

når de socialdemokrater som er formænd rundtomkring i regionerne er utilfredse med den mistillidserklæring som der bliver sendt herinde fra christiansborg jeg vil gerne slutte af med at sige tak til de partier som støtter forslaget

radikale alternativet og sf

kommet langt og jeg synes vi skal gøre alt hvad vi kan for at fastholde det her

lykkes med at komme igennem med det her

lød den første linje for socialdemokraterne er der ingen tvivl om at tiden er løbet fra produktivitetskravet og at det ikke længere er den rigtige måde at styre vores sundhedsvæsen på derfor går vi ind for en afskaffelse af produktivitetskravet var det noget andet

ordføreren hørte første gang jeg læste den sætning

produktivitetskrav i de aktuelle økonomiforhandlinger

at danske regioner patienterne samtlige personaleorganisationer appellerer til christiansborg appellerer til regeringen om at sætte den her styringsmodel som er skadelig for sundhedsvæsenet i bero

når jeg sagde at socialdemokraterne ikke bruger den mulighed der er for ellers at

vi vil rigtig gerne lægge et stort pres på regeringen og jeg håber at vi i en fælles beretning kan få det gjort tidsmæssigt for vi er utålmodige og vi vil ikke give regeringen næsten to år til at komme frem med nye modeller der håber jeg at enhedslisten vil bakke os op så vi får nogle modeller frem som er konsekvensvurderet hvor vi lytter til regionerne og de faglige organisationer så jeg tror at ordføreren forsøger

at få forskellen mellem enhedslistens holdning og den socialdemokratiske holdning til at være væsentlig større end det jeg oplever den er

fuldstændig klart fra venstres ordfører at regeringen

sig til at afskaffe produktivitetskravet det har man ikke det eneste man har forpligtet sig til er at undersøge hvad det er for nogle styringsmodeller der er og hvad der er

løse de udfordringer der er jeg synes ikke jeg hører en

ansvar nu har vi stillet os i spidsen og bakker regeringen op i forhold til at lade os få et eftersyn af de styringsmekanismer der er

i forhold til at være villig

udvikle vores sundhedsvæsen

konkrete forslag er at afskaffe produktivitetskravet i de økonomiaftaler man forhandler her og nu

vores sundhedsvæsen for at vi er sikre på at vi får

vi har investeret tretten milliard

to tusind og syv til to tusind og sytten regionerne har et budget på en hundrede og ti milliard aldrig været så mange læger og sygeplejersker ansat i det danske sundhedsvæsen som der er nu og her der er taget masser af initiativer

for at udvikle og holde fokus på mere sundhed for pengene men jeg synes ikke rigtig jeg hører enhedslistens ordfører komme med noget konkret andet end bare at lægge armene over kors og sige at det her vil de ikke være med til

vi skal videreudvikle vores sundhedsvæsen

og som vi hører samstemmende fra alle aktører på området er et problem for vores sundhedsvæsen

jo venstre der lægger armene over kors det ansvarlige her er jo at lytte til de aktører som

tage dem alvorligt og rent faktisk tage til efterretning at produktivitetskravet er skadeligt for at have en god sygehusdrift og i øvrigt også

tænker at tanken bag forslaget er at sikre at borgere med type en diabetes får adgang til den bedst mulige behandling og det er jeg sådan set ikke uenig med sf i jeg kunne heller ikke forestille mig at der er særlig mange

de sager der har været hvor borgere er kommet i klemme i et slagsmål mellem regioner og kommuner i forhold til hvem der er den bevilgende myndighed på det her område

principafgørelse fra ankestyrelsen som forventedes afklaret før nytår så blev udskudt først lidt så lidt mere og som nu forventes inden udgangen af maj har været frustrerende at opleve at der

bag og sigtet med forslaget

har hørt de her historier om forældre der er nødt til at vække deres børn midt om natten for at sikre at deres blodsukker ikke galoperer i enten den ene eller anden retning og hvor teknologiske hjælpemidler kunne gøre ikke bare livet for børnene men for hele familien bedre og der er ingen tvivl om at her og nu er der

problem i forhold til de kommuner og regioner der ikke har kunnet enes om ansvaret for

glukosesensorer og det er et spørgsmål som jeg ser frem til ankestyrelsen forhåbentlig snart får afklaret og som de jo har meddelt de vil afklare inden udgangen af maj det er bare ikke altid sådan

at sikre en bedre behandling skal løses ved at vi opfinder en ny regel

et beslutningsforslag eller et lovforslag her i salen vi skal være forsigtige med regler som risikerer at tilsidesætte faglige vurderinger af hvad der er den bedste løsning i de konkrete tilfælde der er ingen tvivl om at der er patienter med type en diabetes som med

meget meget gavn af det og som som også allerede i dag det

se i nogle kommuner og regioner har gavn

ikke nødvendigvis sådan at alle patienter med type en diabetes ville have gavn

en faglig vurdering ude hos de læger som har kontakt til vores diabetikere hvad det er for

skal iværksættes behandling af

hele den teknologi som vi jo set også diskuterer her i forhold til glukosesensorer og insulinpumper er noget der har været under konstant udvikling de redskaber som borgerne

risikerer sådan set ligesom vi har set udviklingen overhale de gamle typer af behandlingsredskaber at blive overhalet indenom af nye og smartere behandlingsformer derfor synes jeg sådan set at vi skal sikre at det netop er den faglige vurdering der ligger til grund for hvilke

behandlingsredskaber man tager i brug og ikke hvad det er for en teknologi vi lige

fra folketingets side måske ender med at gøre mere skade end gavn fordi vi ikke nødvendigvis altid kan følge med udviklingen lige så hurtigt som den går

vi ikke minutiøst tæt kan komme med nye regler hver gang der kommer ny viden eller hver gang teknologien på det her område udvikler sig derfor mener jeg det må være beslutninger der på baggrund af blandt andet nationale myndigheders overordnede retningslinjer og vejledninger træffes lokalt tæt på den enkelte borger

de personer som har den faglige indsigt og som har ansvar for behandlingen af den enkelte hvad enten det er børn hvor jeg tror

blandt andet fra nogle af erfaringerne i region hovedstaden kan have gavn af de her

jeg er som sagt helt med på at der er en række verserende sager på området sager som ofte er opstået som resultat af uenigheder mellem myndighederne om bevillingsansvar og der er også blevet svaret på en række spørgsmål til folketinget netop

så skal myndighederne bevilge det og så kan man så efterfølgende tage slagsmålet kommune og region imellem det er kommunerne der har bevillingsansvaret efter den sociale lovgivning hvis glukosesensorerne skal anvendes som hjælpemiddel

hvis det er et behandlingsredskab som indgår som led i en sygehusbehandling

er naturligvis vigtigt og også væsentligt at man som borger med en sygdom eller en funktionsnedsættelse kan være sikker på at få de nødvendige hjælpemidler og behandlingsredskaber også i ordentlig tid sådan som forslaget også indikerer med det her ønske om en måned fra man bliver

forholder os til at vi i fællesskab har afsat penge i satspuljen til at lave en diabeteshandlingsplan og at vi skal passe på at vi ikke laver knopskydning på det her område når vi netop i fællesskab har aftalt at vi skal have en opdateret handlingsplan derfor er det regeringens ønske at vi drøfter de her ting samlet i en diabeteshandlingsplan og at vi sådan set passer på med

tro at vi kan detailregulere og dermed overtrumfe også de faglige skøn for hvilken gruppe diabetikere der have behov for hvilke typer behandlingsredskaber jeg håber på at diabeteshandlingsplanen kan være med til at sikre at den enkelte borger

en mere målrettet og en mere klar behandling på det her område og

at vi mener at det her naturligt bør indgå i en samlet sammenhæng i forbindelse

er tale om et behandlingsredskab som regionerne skal betale og at regionerne peger på at der er tale om et hjælpemiddel som kommunerne skal betale

at borgerne skulle ende med at komme i klemme tilmed på en måde hvor de kommuner der så har løftet opgaven selvstændigt og sagt at sig ansvaret for alligevel ender med at få at vide

ankestyrelsen træffer beslutning i de her sager

sat sig ned én gang for alle og få løst det her problem sådan

i hvert fald kommer først og at skænderiet så kan

vi har det her afgrænsningscirkulære som klart siger at borgeren ikke må komme i klemme og

region og kommune sådan set må skændes om det efterfølgende fordi den der er tættest på borgeren

er også derfor jeg synes det har været frustrerende at opleve at der er gået så lang tid i ankestyrelsen som der

er nogle borgere som egentlig ikke har fået afklaret deres sager nu er meldingen så at ankestyrelsen kommer med deres afgørelse inden udgangen af maj herunder også en afgørelse af de tre hundrede og halvtreds sager der ligger

det vores forventning at man lynhurtigt får sikret at man får fjernet den klemme de

jeg vil gerne sige at vi har rigtig stor forståelse for det her beslutningsforslag

det drejede sig om kugledyner

meget forundret over at vi ikke har et politisk system hvor ministre kan kaste sig ind i

at få en afgørelse hurtigere det mener jeg rent faktisk slet ikke modsvarer den forventning jeg har som politiker og som borgerne

selvfølgelig skal vi da have et system hvor diabetespatienter får de hjælpemidler som fagprofessionelle har sagt ville være det rigtige for at de kan have en god hverdag

for at deres sygdom kan være kontrolleret på bedst mulig måde og for at deres sygdom ikke skal udvikle sig

der kommer negative konsekvenser af sygdommen som kunne være undgået hvis

jeg synes at regeringen skal kaste sig kraftigere ind i det her og prøve at bide sig fast i

at noget ikke fungerer som vi i hvert fald fra socialdemokratisk side synes det skal så må vi lave systemet om så

hurtigere for det her drejer sig om borgere som

urimelig klemme ja det er borgerne der

de handler i kraft af et regelsæt som vi altså står bag og hvis vi ønsker at det regelsæt skal være anderledes så skal vi naturligvis også handle på det når vi har vedkendt os at noget

i forhold til det konkrete beslutningsforslag vil jeg sige at

kan støtte det som det ligger her og det er bestemt ikke og det kan ordføreren også godt høre

vi ikke har forståelse for problemstillingen men det er fordi vi jo rigtig gerne vil have at vi løfter den her problemstilling

i vores sundhedsvæsen også der hvor vi har grænsestridigheder mellem det sociale og det sundhedsmæssige jeg vil rigtig gerne at vi i den her sammenhæng politisk i sundhedsudvalget kan arbejde frem mod at vi altså får

også på det her område laver en fælles beretning hvis

kan laves så vi kan finde ud af hvilke løsninger

der skal til her vil jeg håbe at vi kan få en meget bred politisk enighed om det

både herindefra

regionen specielt region sjælland som også bliver nævnt i beslutningsforslaget der har vi haft et

regionsmedlem som nu også er folketingsmedlem herre jeppe jakobsen der netop har klaget over den mangel på insulinpumper og behandling

sådan i dag at en i type en diabetes

selv om vi tit hører om type to diabetes er der altså

diabetes og man kan ikke helbrede den her form det er ikke en livsstilssygdom

er det en insulinpumpe kan hjælpe til med specielt børn

kan gå i skole vi har set flere henvendelser fra forældre

en insulinpumpe som man kan

en sensor som kan sige hvordan ens blodsukker er

udvikles videre bliver det en kunstig bugspytkirtel det er ny teknologi som vi bremser

og tyve plan for det blev nedstemt i salen men så tog vi det

her har vi et barn der vil have gavn af en insulinpumpe og dengang sagde vi at vi også skulle indtænke sensorerne

andre måder så man ikke ser ventelisterne på samme måde ude i regionen men

er patienter i region sjælland der bliver henvist til region hovedstaden

sensor det er det der er problemet nu og som vi ved ligger i ankestyrelsen

vi fået at vide at ankestyrelsen kommer med svar her sidst på måneden og der ligger jo to hundrede

ankesager om det her med en sensor det er syge

synes det er under al kritik

at der skal ske noget men jeg jeg mener også at det

er noget vi må tage med ind i diabetesplanen

ordføreren vil have det til afstemning uanset hvad

presse på og gøre hvad vi kan for at det her sker for det her

noget vi har ønsket i meget lang tid så vi støtter forslaget men håber på vi kan presse på

skal betale for medicinsk udstyr eller hjælpemidler og hvornår det karakteriseres som det ene eller det andet hos regionen eller kommunen

urimelig usikkerhed som vi skal have gjort op med det må og skal være patienten først der er ingen tvivl om at det er patienten som bliver den store taber når systemet ikke kan blive enig med sig selv om hvem der betaler for hvad særlig

er det uholdbart at regioner og kommuner ikke formår at samarbejde jeg er selv mor til et barn med en kronisk sygdom

ved hvor hårdt det må være for forældre med et barn der har diabetes for eksempel at skulle op om natten og måle blodsukker særlig set i lyset af at der faktisk findes en teknisk løsning som kunne lette hverdagen for både voksne og børn netop nu er man i ankestyrelsen i færd med at behandle et stort antal sager

som omhandler kommunernes afslag på bevillinger af glykosesensorer jeg håber på at når ankestyrelsens principafgørelser foreligger og det gør de forhåbentlig snart vil vi alle få klarhed over hvem der har bevillingsansvaret derudover

er der i regi af udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen drøftelser som også adresserer problematikken nemlig hvordan

ingen tabes mellem to stole og inden sommerferien afrapporteres der jo fra den kant så der er altså flere initiativer i gang eller på vej som på den ene eller den anden måde adresserer problematikken for os i venstre er det afgørende at man i sundhedsvæsenet ser den enkelte patient individuelt

til individuelle problemstillinger og individuelle behandlingsmuligheder mennesker er forskellige og selv om man har den samme diagnose

for type en diabetespatienter derfor giver det god mening at det er en individuel vurdering

kan have glæde af en glykosesensor der sker jo hele tiden ny udvikling både i forhold til

af diabetes og udstyr og det er uhensigtsmæssigt hvis man sikres ret til udstyr som er forældet jeg nævnte tidligere vores fælles mål om en ny diabeteshandlingsplan jeg forventer at spørgsmålet om glykosesonsorer og insulinpumper vil indgå som vigtige elementer og spørgsmål

og afklaret under forhandlingerne den nye diabeteshandlingsplanen er finansieret med fem og tres million

er der ikke anvist finansiering venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget blandt andet fordi det ikke er finansieret men vi bidrager gerne til en fælles beretning på området med udgangspunkt i at regioner og kommuner i fællesskab bør kunne sørge for at blive enige om at borgerne tilbydes de relevante behandlingsredskaber og myndighederne må kunne finde ud af at afklare betalingsforpligtelserne mellem sig ligesom borgere med type en diabetes skal have adgang til de samme indsatser og behandlingsmuligheder uanset

deler kræfterne mellem os

især om om det er kommunen eller regionen der skal bevilge det her nødvendige teknologiske udstyr

diabetes en patienter har brug for

men der står ikke et lovforslag som sf ellers ofte plejer at skrive

men jeg enig med ministeren og de partier der har sagt at hvis man sigter på egentlig lovgivning så

at fremme bestemte medicinske teknologier

at blive forældet senere og det vil også være for detailregulerende i forhold til hvordan vi ellers styrer på området men hvis det ikke skal forstås som lovgivning men at regeringen på anden måde skal komme med forslag til hvordan vi kan fremme den her sag

faktisk at der er nogle gode takter i forslaget for det ligger jo helt i forlængelse af det som socialdemokratiet også siger kunne vi kigge på hvordan vi kunne styrke vores muligheder for at sådan

bliver kastebold mellem forskellige myndigheder så hvis det er den forståelse

set positiv over for forslaget

der egentlig sigtes på så tror jeg også

i tilfælde af at sf skulle bringe det her i salen

ikke rimeligt at det skal gå ud over en borger med forslaget ønsker forslagsstillerne at folketinget pålægger kommuner og regioner at borgere med type en diabetes får ret til en glukosesensor og en insulinpumpe lige så snart en borger er blevet udredt af en speciallæge og speciallægen finder at patienten kan have gavn af dem og dette senest inden for en måned der henvises til to forhold som ligger til grund for ønsket om ændringen først peges der på at det ikke giver mening med så store forskelle i bevillingsniveauet på tværs af kommuner og regioner særlig ikke da behandlingstyperne potentielt kan forbedre patienters og deres familiers livskvalitet væsentligt dernæst nævnes den række af sager hvor der har været uenighed mellem regioner og kommuner om bevillingsansvaret hvorfor borgere er endt mellem to systemer vedrørende forskellene regioner og

der udelukkende vedrører glukosesensorer og altså ikke også insulinpumper men når det så er sagt skal vi selvfølgelig sikre at alle patienttyper får den bedst mulige behandling det sker dog ikke ved at man giver særlige rettigheder til en bestemt type af behandling af diabetes en frem for andre behandlingsformer for selv om de berørte behandlinger for nogle patienter vil kunne gavne betydeligt gælder det ikke alle patienter det væsentligste er at alle patienter får den bedste behandling baseret på en konkret vurdering af patientens behov ved en klar arbejdsfordeling mellem kommuner og regioner er det noget vi løbende støder på i vores arbejde og som flere af os partier har imødegået gennem forskellige initiativer der netop skal skabe en større sammenhæng i sundhedsvæsenet blandt andet blev satspuljepartierne i satspuljeaftalen for to tusind og sytten enige om at prioritere prioritere fem og tres million kroner

og tyve til en national diabeteshandlingsplan og problemet adresseres også i planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i denne specifikke sag er uklarheden om ansvarsfordelingen mellem kommuner og regioner i bevillingen af henholdsvis glukosesensorer og insulinpumper taget op af ankestyrelsen og som ministeren nævnte

er ankestyrelsen i gang med at behandle et antal sager om netop kommunernes afslag på bevilling af hjælpemidlerne for at komme med nogle principafgørelser der kan skabe større klarhed på området og det ser vi frem til for selvfølgelig er det ikke uenighed om bevillingsansvaret der skal forsinke at relevante behandlingshjælpemidler udleveres til hverken type

eller andre patientgrupper men alt i alt

til hvordan de forvalter deres midler langt ad vejen så så mener vi

de eksempler der er kommet op ikke bare i beslutningsforslaget men generelt hvor man ikke ligefrem kan sige at der er lighed for sundheden på tværs af af

de kan få det udbedret men det kan ikke være rigtigt

i forhold til at få en insulinpumpe og en

kan være så forskellig

været med til at rejse midler for diabetesforeningen og har været inde over deres fundraising

bare sige at det bekræftede mig i at når vi taler om sundhed og

oplever hvad vores liv egentlig er for en størrelse

jeg synes jeg kan magte stort set alting lige nu når jeg står her men i det øjeblik jeg bliver syg

synes jeg faktisk går ind på en meget meget intelligent måde og siger at

der skal være være lige ret for alle til at få de hjælpemidler for det

er så afgørende en størrelse om man skal vente en måned eller en år jeg kan næsten ikke forestille mig hvis jeg skulle stå med en af mine pårørende og så argumentere for hvorfor vedkommende skulle vente en år når en af vores bekendte

elleve måneders livskvalitet det er elleve måneders frustration og hvis vi på nogen måde kan kan presse på for

kritik og et djævelens advokat spørgsmål og sige jamen

faktisk det er det samme problem der gælder for alle det her

bare et godt eksempel på at vi har den problematik flere steder i danmark

vi se om der er andre områder hvor vi skal gå ind

et vigtigt problem for de familier som har et barn med type en diabetes og hvor der bare ikke sker noget

glukosesensor eller insulinpumpe som man ville have glæde af og som sf jo også skriver i beslutningsforslaget her

jeg deler fuldstændig frustrationen over at det her er et område hvor det bare er faldet ned mellem to stole og hvor kommuner og

at et beslutningsforslag er den rigtige måde at gøre det på som flere andre også har været inde på

man overhovedet skal regulere den her slags ting

folketingssalen så jeg håber at vi kan lande på en fælles beretning

mest logiske hvis vi lige kan nå at få ankestyrelsens afgørelse med og så bruge det til

vi én gang for alle skal sikre at børn ikke længere skal vente på at få en glukosesensor som kan afhjælpe de enorme udfordringer som følger med at leve med diabetes en diagnosen jeg synes det er pinligt at erfare at åbenlyst rigtige beslutninger ikke kan gennemføres fordi

myndigheder lægger arm med hinanden om

det skal enten kommunen eller regionen forslaget har derfor til formål at sikre at patienter med

diabetes en og især børn skal gives det hjælpemiddel eller behandlingsredskab og så må myndighederne efterfølgende finde ud af hvem der skal betale regningen altså efterfølgende jeg har noteret mig at diskussionen går på om en glukosesensor er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel det kan faktisk sagtens være begge dele

og som derved formår at undgå de alvorlige følgevirkninger i konkrete tilfælde ikke har kunnet få apparatet som kan lette hverdagen mens den mindre ressourcestærke familie som ikke på samme måde magter at passe og pleje barnet kan få apparatet som et behandlingsredskab men uanset hvad vi kalder det

bliver de nye teknologiske hjælpemidler også et hjælpemiddel i en hverdag som brat forandres den dag hvor et barn får diagnosen

diabetes en velreguleret diabetes er nemlig afgørende når det gælder at forebygge følgesygdomme at skulle stikke sit

vækkeur til at ringe hver anden time hver nat

for familien som jo normalt også skal passe job og skole

for slet ikke at tale om de skader som børnene får på fingrene det her forslag er derfor også en hyldest til de forældre som dag og nat påtager sig den kæmpestore opgave som både kommer barnet men altså også samfundet til gode når det lykkes at forebygge alvorlige følger af den ret alvorlige sygdom alles ansvar er som bekendt ofte ingens ansvar men det har aldrig været meningen at patienter skulle komme i klemme og sundhedsministeren har jo også allerede gjort gældende at de børn skal have

som har ventet i flere år fordi man ikke kan blive enige ankestyrelsen har for nylig

for en familie som også har fået et afslag jeg har noteret mig at ministeren forventer at afgørelsen fra ankestyrelsen er lige om hjørnet det glæder mig rigtig meget jeg lytter mig også til at ordførere fra alle partier deler frustrationen og jeg lytter mig til

overvejer at udarbejde en fælles beretning og det vil jeg se rigtig meget frem til tusind tak

inddragelse af transpersoner i forbindelse med den revision af den faglige vejledning

behandling af transpersoner som

vi har jo en rigtig god historie fra to tusind og seksten hvor et enigt folketing besluttede

skulle fjerne transpersoner fra listen over psykiske sygdomme

gør en enormt stolt af at være

dansk politiker nu foreligger så arbejdet med at følge op på hvordan den øvelse det greb at vi har fjernet

og krediterer i høj grad ministeren for at have

er dog elementer i den proces der har været indtil videre som vi fra transmiljøet

vi gerne vil tale om i den her forespørgselsdebat for at

helt sikre på at transpersonernes stemme bliver hørt i forhold til hvordan den faglige vejledning skal

om udredning og behandling af transkønnede der skal heller ikke være tvivl om at transkønnedes vilkår ligger mig på sinde det gjorde det som ligestillingsminister og det gør det fortsat nu som sundhedsminister

jeg før jeg gik på barsel sikrede at vi fik en anden proces end den der var lagt op til i forbindelse med

med at understrege en præmis som jeg er sikker på at vi bredt hen over partiskel kan bakke op om nemlig at man uanset seksuel overbevisning eller kønsidentitet skal

have friheden til at være den man er og til selv at vælge sin partner og leve det liv man ønsker det er en grundlæggende rettighed i vores samfund

jeg havde selv fornøjelsen af som ligestillingsminister at være vært for idaho forum og nu er det jo idahot dag i dag og i

vi sådan set også krediteret for de beslutninger vi havde truffet i fællesskab

set også om den historik vi har haft på hele rettighedsområdet når det handler om friheden til at være den

regeringen arbejder derfor målrettet på at transkønnede bliver mødt med større respekt og forståelse generelt også i sundhedsvæsenet at være transkønnet er ikke en psykisk sygdom det er vi her i landet enige om og

sådan er desværre ikke alle steder i verden og man kan sige at da vi i fællesskab i folketinget og

vi så som regering kunne meddele

at danmark som det første land i verden ville ændre diagnosekoden

for transkønnede per første januar i år hvis den ikke blev ændret tidligere af who i fællesskab ja så var det jo sådan set netop et udtryk for at vi på det her område ønsker

skabe bedre forhold for de transkønnede skal man så stoppe der kan man

set også grunden til at vi har iværksat konkrete initiativer som skal sikre en bedre behandling og mere respekt for de transkønnede og at der skal lyttes til deres ønsker

nye faglige vejledning for transkønnede som netop nu er

der sådan set var lagt op til

været udsendt for lang tid siden men jeg hørte også de bekymringer fra miljøet som forespørgerne

besluttede jeg at vi i februar måned skulle ændre på processen så

vi netop fik en mere åben og inddragende proces hvor der også blev lyttet

jo ikke tale om en revision af den gældende vejledning fra to tusind og fjorten der er tale om en helt ny vejledning

formålet med den kommende nye vejledning er netop at sikre at transkønnede oplever et bedre forløb i sundhedsvæsenet men samtidig også sikre at det faglige niveau er højt den nye vejledning skal altså både balancere de lægefaglige perspektiver og de input der er kommet fra blandt andet de transkønnede selv og fra deres organisationer i starten af året bad jeg som nævnt sundhedsstyrelsen om at igangsætte en åben og inddragende proces i forbindelse med udarbejdelsen af den nye vejledning

som gerne ville bidrage skulle også kunne komme frem med deres budskaber

inddrage de internationale erfaringer på området det har ledt til at sundhedsstyrelsen blandt andet har afholdt en større konference om transkønnede hvor både transpolitiske organisationer og eksperter fra ind og udland deltog

at sundhedsstyrelsen har holdt et større dialogmøde hvor relevante aktører på området kunne komme med konkrete input det har ledt frem til at sundhedsstyrelsen generelt har lyttet til de organisationer og aktører på området som har ønsket at komme

det er også de input der indgår i arbejdet med en revideret version af vejledningen som meget snart skal sendes ud i bred offentlig høring vi må som ansvarlige politikere hvad enten det er her i salen eller i regionsrådene eller kommunalbestyrelserne hele tiden bestræbe os på at sundhedsvæsenet indrettes

jeg er enig med de aktører som tidligere har peget på at man ikke altid har følt sig velkommen i forhold til alt fra spørgeskemaer som der heldigvis er blevet taget hånd om allerede sidste forår til andre

er også enig med de aktører som har ønsket at flytte udrednings og behandlingstilbud til transkønnede væk

organisatorisk skal forankre udredning og behandling af transkønnede

sige jamen vi vil bestemme præcis hvor det skal placeres i de enkelte regioner

ved at den fungerende sundhedsminister har drøftet med formanden for region hovedstaden at der sker en placering uden for psykiatrien men

beslutninger om organiseringen af vores sundhedsvæsen træffes lokalt

rigtig god idé at forankre tilbud til transkønnede andre steder end i psykiatrien så det præcis afspejler den fælles beslutning som vi tog her i folketinget om at flytte de danske diagnosekoder og gå enegang på området hvis vi ikke kunne få dem flyttet i

jeg håber også at det møde som den fungerende sundhedsminister

med formanden for region hovedstaden for at drøfte problemstillingen vil betyde at det bliver flyttet i region hovedstaden det er også mig bekendt sådan at regionen har oplyst at de vil se på mulighederne for en ændret organisering

det synes jeg er rigtig positivt og jeg håber også det vil bære frugt jeg oplever sådan set ikke at vi har behov for

beslutte herindefra hvordan organiseringen skal være

jeg ved har været drøftet i den seneste

indledningsvis har regeringen taget flere initiativer på området for at sikre en mere værdig og respektfuld behandling af transkønnede i sundhedsvæsenet

jeg håber også at den proces der nu kommer når sundhedsstyrelsen udsender deres reviderede vejledning på baggrund af den åbne proces

at aktørerne også fortsat vil byde ind

der kommer så vi kan få en reel diskussion af de steder hvor der muligvis kan være

i opfattelser mellem den her balance der skal være mellem det faglige

de ønsker der kan være fra miljøet jeg synes i hvert fald det er væsentligt at vi har fokus på det herinde sådan at vi sikrer en opfølgning på de beslutninger vi traf sidste år om flytningen af diagnosekoderne

generelle ønske vi har om at transkønnede mødes med større respekt i vores sundhedsvæsen end hvad mange har følt de har oplevet

er spørgsmålet om transpersoners adgang til sundhed

et rettigheds og ligestillingsspørgsmål og derfor er det

sundhedsordfører i alternativet er vi helt enige med transpersonerne i at transpersoner

skal have samme ret til med og selvbestemmelse over egen krop og behandling

vi alle sammen i folketinget er enige om debatten sidste år om at fjerne transkønnethed fra listen over

viste at folketingets partier over en bred kam bakker op om den tilgang til transpersoner hvorfor regeringen jo også valgte at handle ved som det første land i verden som jeg sagde tidligere

transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme

det famøse kapitel femte

naturligvis ikke nok at fjerne diagnosekoderne hvis man samtidig fortsætter den ydmygende behandlingspraksis som transpersonerne tidligere oplevede

ministeren ønsker at inddrage transpersonerne selv i processen det initiativ er vi rigtig glade for i alternativet og vi mener

at det er en grundforudsætning for at lykkes at komme i hus med en værdig og respektfuld behandlingspraksis

lytte og til at lære det er nemt at sige og det er mindre nemt at praktisere det mest angstprovokerende ved inddragelse er jo at man

er det i hvert fald

har været indtil videre ikke har været

det håber jeg at vi kommer til at få rettet op på de tilbagemeldinger der er for eksempel fra konferencen som blev holdt i marts den der hed konference om kønsidentitet i det danske sundhedsvæsen vidner om en uheldig balancering mellem

kalde fagligt formynderi og så transpersonernes egen stemme til

svært område vi har med at gøre fordi det er en gruppe mennesker som vi historisk set ikke har tildelt særlig stor anerkendelse

en tankegang som givetvis ikke har været

at vi ikke har set transpersoner som lige så værdige som resten af befolkningen men det er noget som historisk ligger i vores kultur og med

det udgangspunkt er det jo en ret radikal tanke

gøre noget som ligger så langt fra hvordan vi har praktiseret det i rigtig mange år men vi bliver nødt til at tage de stemmer alvorligt som siger at inddragelsen ikke har været god nok

den her forespørgsel

at ministeren præsenterer en klar ambition en klar ambitiøs plan for inddragelsen af transpersoner i den videre proces i forhold til udviklingen af den faglige vejledning med udgangspunkt

transpersonernes ret til selvbestemmelse over egen krop og medbestemmelse over deres egen

kan vi forvente at skabe den grundlæggende forandring i sundhedssystemets tilgang til transpersoner som vi alle sammen

som man jo siger der er nogle særlige punkter som transmiljøet og

brev til i hvert fald hele sundhedsudvalget peger på stadig væk er udfordringer i udkastet til

det her emne omkring udredningen den psykiatriske udredning vi ønsker i

bestemme hvor behandlingen skal foregå men vi ønsker at det ikke skal være en betingelse for en transperson der gerne vil i behandling i det danske sundhedsvæsen at vedkommende skal undergå en

står der stadig væk ved udredning og kønsmodificerende medicinsk behandling af voksne skal der i teamet indgå mindst en speciallæge i psykiatri og mindst en speciallæge i gynækologi og obstetrik alternativt en speciallæge i intern medicin

men der skal indgå en speciallæge i psykiatri

det der er det gode spørgsmål hvorfor skal der det hvis vi antager

nogen psykisk sygdom at være transperson og

ønske behandling i det danske sundhedsvæsen hvis jeg går til en privatklinik og gerne vil have lavet større bryster er der ikke en psykiater der er involveret hvis jeg skal op på afsnit tre

er det heller ikke noget krav at jeg taler med en psykiater

at lytte til transmiljøet i forhold til hvordan det skal indgå i den faglige vejledning

og værdighed for transpersoner i sundhedsvæsenet folketinget pålægger i forlængelse heraf

regeringen at sikre at vejledningen om behandling af transkønnede anbefaler at behandlingen placeres væk fra psykiatrien og tager udgangspunkt i at der ikke må stilles krav om psykiatrisk udredning for behandling uden at der er en begrundet mistanke om at ønsket om behandling skyldes psykiatriske forhold endvidere skal vejledningen sikre at privatpraktiserende gynækologer med videre med særlig kompetence kan tilbyde hormonbehandling folketinget konstaterer at lgbt miljøet ikke føler sig tilstrækkeligt inddraget i processen vedrørende udarbejdelse af ny faglig vejledning og opfordrer derfor sundhedsstyrelsen til at sikre at den fremadrettede proces med udarbejdelse af vejledningen bliver tilstrækkelig åben og inddragende for transpersonerne selv folketinget opfordrer regeringen til at den del af den faglige vejledning der vedrører behandling af børn udskilles til en

hvorfor jo fordi små minoriteters vilkår afspejler et demokratis sande dybde derfor er det en mærkesag for socialdemokratiet

socialdemokraterne danmark hele folketinget har løbet forrest flere gange og alene inden for de sidste få år har vi

for transkønnede juridisk kønsskifte og det at vi ændrede diagnosekoderne i forhold til

whos registrering i diagnosesystemet har i den grad været med til at vise at vi vil rettigheder og vilkår for de transkønnede vi vil ikke stigmatiseringen det var et helt forkert signal at sende at det var rubriceret i forhold til psykiatri det er et tydeligt udtryk for at transkønnethed ikke er nogen

sygdom det er heller ikke nogen somatisk sygdom

må jeg sige at jeg er lidt ærgerlig over at forslagsstillerne ikke var til stede da sundhedsudvalget havde direktøren for sundhedsstyrelsen i sundhedsudvalget den syvogtyvende april i år til en gennemgang af det udkast til vejledning som lå klar den sjette marts og med baggrund i det udkast er der sket ændringer og jeg er også lidt ked af

ikke har forståelse for at det jo netop skal ud i en offentlig høring det her er jo ikke dokumentet det her er jo i proces og jeg må sige at min personlige oplevelse den syvogtyvende april var at sundhedsstyrelsen havde åbenhed omkring deres proces havde forstået at der er et stort og bredt politisk ønske om at der skal være respekt og der skal være inddragelse derfor kommer det ud i en høring men jeg er da

politisk at få en drøftelse af at det her altså er et stort politisk ønske jeg vil gerne give udtryk for

fra vores side er blevet mødt med stor anerkendelse det er er den drøftelse vi også her fra talerstolen har haft flere gange i forhold til

det er man kan få sikret sin udredning og sin vejledning og sin behandling det har kun været muligt ét sted

sexologiske klinik

der kommet et udkast til en fornyet en fornyet specialeplan hvor aalborg universitetshospitals sexologiske center har fået den her funktion det har været et dybfølt ønske ikke bare fra socialdemokratiets side men også fra mine kollegaers side i forhold til at der måtte blive et alternativt sted at man måtte bryde det

er nu sket og vel at mærke ligger det ikke i et psykiatrisk regi der ligger i et somatisk regi det er deres gynækologiske afdeling der står i spidsen for det eller i hvert fald den klinik så jeg synes at også det element

forespørgslen her omkring placeringen uden for psykiatrien er på vej altså allerede her har region nordjylland da de søgte placeret det uden for psykiatrien og derfor er vi da

på vej i den helt rigtige retning det skal vi være fordi det her

skal harmoniseres i forhold til de politiske beslutninger vi har truffet på et tidligere tidspunkt omkring diagnosekoder og det at der er så bred en politisk enighed om at transkønnedes rettigheder og vilkår skal løftes lige nøjagtig fordi vi ved at det er vores politiske forpligtelse fordi det er det der kendetegner blandt andet vores demokrati

til minoriteter i vores samfund det var min ordførertale og så vil jeg gerne læse en vedtagelsestekst

på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance socialistisk folkeparti det radikale venstre og det konservative folkeparti

folketinget finder at danmarks beslutning om at fjerne transkønnede fra diagnoselisten over psykiatriske diagnoser signalerede et vigtigt skridt i retning af øget respekt og værdighed for transkønnede i sundhedsvæsenet folketinget anerkender at ændringen af processen for udarbejdelsen af sundhedsstyrelsens vejledning om udredning og behandling af transkønnede har sikret en åben og inddragende proces hvor transpolitiske organisationer samt aktører fra ind og udland er blevet hørt og inddraget folketinget opfordrer regionerne til at overveje hvordan udredning og behandling af transkønnede kan tilrettelægges således at fremtidige behandlingstilbud til transkønnede reelt flyttes fra psykiatrien i overensstemmelse med flytning af diagnosekoden

første januar to tusind

at transkønnede inden for rammerne af gældende ret sikres de samme

som øvrige borgere og at de i mødet med sundhedsvæsenet

være et krav at der skal indgå en psykiater i teamet omkring transpersonerne

det betyder jo at der stadig vil være

foretage en psykiatrisk udredning for at man kan få behandling det synes jeg er et problem og derfor mener

adressere det hvis vi reelt ønsker at at behandlingen flyttes væk fra psykiatrien

den enkelte patient der henvender sig

psykiatrisk udredning inden man kan få adgang til en behandling jo i psykiatrien naturligvis men i alle mulige andre sammenhænge

så hvis vi ønsker at det reelt skal

ordføreren skal være opmærksom på i forhold til den høringsproces

der kommer og det synes jeg da også at alle interessenter der er

i teamet skal indgå mindst en speciallæge i psykiatri

hvordan kan ordføreren så mene at man ikke vil lægge vægt på den psykiaters rolle i teamet altså hvis

kan bruge en psykiater hvorfor skal psykiateren så indgå i teamet kan man så ikke tilkalde en psykiater hvis det er

min personlige erfaring også med transkønnede er

personer som synes at det vil være det rigtige også at få en psykiater med i forhold til

give råd vejledning og hjælp på samme måde som der også skal være psykologer med i den her sammenhæng

jeg synes det er forkert at ordførerne konfronterer mig som socialdemokratiets ordfører

altså de er i en åben høring og der synes jeg da ordførerne selv må sørge for at være opmærksomme på at der bliver stillet de

man kan vælge om man ønsker at tale med den psykolog i forhold til hvad er forandringer der sker

rigtig dygtigt arbejde men man er ikke tvunget til

få stigmatiseret psykologer og også

eller andet billede af at der

hvis man er transkønnet og gerne vil have en udredning

psykiater på jeg vælger

positivt når sundhedsstyrelsen siger hvilken tværfaglighed der skal være til stede

udvalg har arbejdet med den her problematik

så det ikke lå under psykiatriske diagnoser

og ministeren var faktisk lydhør fordi vi var flere der sagde at det her skulle der gøres noget ved og nu ligger

man mener andre overhovedet ikke vil røre ved

her sager på i dag som om

at ministeren faktisk har været åben

og de ting som ministeren har har gjort og talt med miljøet om

behandlingsforløb eller at dem der bor i jylland ikke kan være

det vil vi holde på i dansk folkeparti for vi skal sikre at man ikke er psykisk syg

modsatte

er det samme som at få en hjerneoperation eller hvis vedkommende skulle have større eller mindre bryster nej overhovedet ikke det er noget fuldstændig andet når man skal skifte køn det er nogle mennesker

som berører dem meget psykisk familiært og socialt

operation og jeg kunne se hvor svært det var

for mange specialister og det er også psykologer eller psykiatere

en stærk person for at kunne gå igennem en kønsskifteoperation derfor siger jeg ja til

i transmiljøet det er transpolitisk forum det er foreningen

støtte til transkønnede børn det er amnesty international det er lgbt ungdom

ikke er blevet inddraget i revisionen og vi frygter en ny vejledning som er mindst lige så ringe som den gældende

en inddragende proces at konstaterer at miljøet har haft en inddragende proces

og

transkønnedes rettigheder er vigtige for os alle på tværs af politiske ståsteder og vi har fra venstres side haft et særligt fokus på transkønnede danmark har netop som det første land i verden fjernet transkønnede fra whos liste over psykiske sygdomme

er ikke en psykisk sygdom at være transkønnet

i venstre stolte over at vi har taget et vigtigt opgør med en træls fordom og at vi

i udgangspunktet er glad for at stå her på talerstolen og tale om transkønnedes rettigheder og muligheder undrer forespørgslen mig også lidt for initiativtagerne fra alternativet sparker jo en åben dør ind i sidste måned holdt vi ordførermøde hvor netop

og jeg skal da være ærlig og sige at jeg har det lidt ligesom socialdemokratiets ordfører

for jeg tror det blev klart for de fleste på ordførermødet at sundhedsstyrelsen har igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en ny faglig vejledning for behandling af transkønnede

lang en åben og en inddragende proces til grund for arbejdet for eksempel

været til møder og de er blevet

har været præget af tillid og dialog og jeg ved at det har været en prioritet for sundhedsministeren at processen har været både åben og inddragende målet er jo

at den nye vejledning skal bygge på en bred accept af de problemstillinger som knytter sig til det at være transperson eller leve som transkønnet uanset hvem man elsker

hvilke seksuelle præferencer man har eller hvordan man går klædt for nu blot at nævne et par eksempler for os i venstre er det vigtigt at den nye faglige vejledning

faglig tyngde og samtidig tager det hensyn at transpersoner hverken må diskrimineres eller stigmatiseres og med til en god faglig vejledning hører også det rette balancepunkt

arbejde i regi af sundhedsstyrelsen peger set fra min stol i den rigtige retning alternativets ordfører spørger til hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre at fremtidige behandlingstilbud ikke placeres i psykiatrien på ordførermødet fik vi jo oplyst at der i udkastet til den nye vejledning på området ikke er krav til at den behandlingsansvarlige læge skal være en psykiater og det fremgår i øvrigt også af et svar som ministeren har

niogtyvende marts to tusind og sytten

ofte komplicerede problemstillinger som følger transpersoner og

er ikke afgørende for sundhedsstyrelsen fik vi oplyst på mødet og det er det sådan set heller ikke for os i venstre

modtager behandling af høj faglig standard

er det blot for at understrege at alternativet på alle måder sparker en åben dør ind ja faktisk en dør der allerede står på vid gab nemlig den at alle fagligheder skal i spil og at udgangspunktet er den enkeltes behandlingsbehov og særlige problemstillinger når det så er sagt mener jeg ikke at vi i folketinget skal diktere

hvad en faglig vejledning skal indeholde eller hvilken faglig ekspertise

udfører behandlingen i venstre har vi tillid til sundhedsstyrelsen landets øverste sundhedsfaglige myndighed og de eksperter som løbende har givet input til arbejdet blandt andet ved sundhedsstyrelsens konference den otteogtyvende marts i år i venstre ser vi frem til den nye vejledning og herfra skal der lyde en klar opfordring til at man i regionerne nøje vil overveje hvordan udredning og behandling af transkønnede kan tilrettelægges bedst muligt venstre kan bakke op om

i forlængelse af de beslutninger som folketinget allerede har taget vedrørende transkønnedes rettigheder det gælder både beslutningen om juridisk kønsskifte hvor det er blevet muligt at skifte køn juridisk uden at man skulle igennem en kastration som det ellers var tilfældet tidligere og det gælder også beslutningen som flere af mine kollegaer allerede har været inde på om at fjerne transkønnethed fra listen over psykiatriske diagnoser så sent som i går aftes det er mindre end fire og tyve timer siden diskuterede vi også et beslutningsforslag som vedrører muligheden for at man også når det gælder transkønnedes forældreskab

forældreskab der svarer til det juridiske køn man har der er stadig et stykke før vi er i mål med den del af det

at vi får en ny faglig vejledning i forlængelse af de beslutninger vi har taget ikke mindst beslutningen om at fjerne transkønnethed fra listen over psykiatriske diagnoser

at det er rigtig godt at det arbejde er sat i gang

at ministeren bremsede op tidligere på foråret og krævede en proces som var mere inddragende

for jeg har også læst det brev som vi har modtaget fra en samlet vifte af organisationer på det her område vi fik det i går her fremfører organisationerne en række pointer vedrørende processen som jeg synes helt er fraværende i den her debat

vejledningen også forholder sig til behandling af transkønnede børn selv om

organisationerne skriver også at det også var derfor formoder man at foreningen for støtte til transkønnede børn ikke blev inviteret i første omgang til at deltage i processen lige så vel som at det at man alligevel hele tiden fastholder at man vil konkludere i det her spørgsmål nu betyder at det arbejde som er undervejs i region hovedstaden omkring netop de transkønnede børn ikke kan nå at komme med i arbejdet

faktisk at det ville være på sin plads at bremse den del af vejledningen

det er en central kritik i det brev vi har fået

punkt 2 at organisationerne siger at selv om man er blevet inviteret til møder

har det været ret vanskeligt at få indflydelse på selve vejledningen da man blev

fik man hverken før eller på konferencen præsenteret det vejledningsudkast som allerede lå på det tidspunkt og man havde derfor ikke mulighed for

og da man så skulle

det møde man så havde efterfølgende kunne man se at der slet ikke var ændret efter de kommentarer det var stadig væk samme udkast fra starten af marts de to kritikpunkter synes jeg faktisk det er værd at vi forholder os konkret til når vi diskuterer processen for jeg synes det tyder på at der ikke har været en reel inddragelse på trods af at det faktisk var ønsket fra ministeren og ordføreren her

det er selvsagt rigtig centralt at vi lytter

som kender til det her område og ved hvor problemerne er

om den del men jeg vil da lige nævne de punkter jeg synes er de allervigtigste i den sammenhæng

for det første at vi sikrer at det ikke er et krav at man skal igennem en psykiatrisk udredning hvis man ikke har en psykiatrisk problemstilling og for det andet at vi har lavtærskeltilbud vedrørende hormonbehandling som vi i øvrigt har haft i årtier i danmark indtil to tusind og tolv

nedre kønsmodificerende kirurgi og for det fjerde at der kommer et reelt tilbud om psykologisk støtte

og heldigvis har de transkønnede selv været ekstremt gode til at forklare deres situation

og meget positivt er det også at sundhedsstyrelsen er åben over for at der er ting der virkelig bør ændres vi fik som det første land i verden fjernet transkønnede

psykisk syge mennesker og danmark vil gå

internationalt flytter kodningen dernæst har man sat gang i en proces med en ny vejledning hvor repræsentanter fra miljøet er blevet inviteret til møder for at medvirke i processen den nye vejledning

imødekommer en del af den berettigede kritik som transpersoner har fremført der vil ikke længere være et nationalt krav om samtale med en psykiater for at få hormonbehandling der vil stadig væk være

men det vil bero på en individuel vurdering om der er behov for

eller ønske om at den transkønnede møder en psykolog eller psykiater det vil således mere have karakter af en mulighed eller et tilbud

have karakter af et krav man

ikke helt klar til at forstå og helt klar til at indgå i den fagre nye verden men jeg synes alligevel at vi er kommet meget langt arbejdet er langtfra færdigt og jeg håber meget at vi i det videre arbejde kan komme endnu længere det er lidt komplekst og ikke lige forståeligt for alle

har jo altid været vant til en simpel binær forståelse af køn selv

aldrig hørt om alle disse forhold og jeg havde aldrig forestillet mig at jeg skulle forholde mig til det

ikke anede lever under hvad jeg vil tillade mig at kalde

middelalderlige vilkår målet er at komme derhen hvor mange flere får forståelse for transkønnedes situation eller som det mindste respekterer at de ligesom alle andre ikke inhabile eller psykisk syge selv kan vurdere hvad der er bedst for dem

og hvad de vil med deres liv at fagpersoner forstår at de ikke

er bedre til at vurdere hvad der er bedst for den enkelte end man som individ selv

kun i de tilfælde hvor der er tale om en psykisk syg person er relevant med en psykiater eller hvis man selv beder om det transkønnede skal helt ud af psykiatrien både på papiret og i virkeligheden vi er godt på vej men vi er langtfra i mål men den endelige beslutning om at flytte det helt ud af psykiatrien ligger i regionerne og vi kan ikke diktere det

socialdemokratiet har læst op hvori regionerne opfordres til at flytte

i overensstemmelse med flytning af diagnosekoden fra den første januar to tusind og sytten og jeg skulle hilse fra konservative og sige at

tilbud men ikke et krav at få tilknyttet en psykiater hvor læser

jeg virkelig er ked af hvad transkønnede har skullet gå igennem

transkønnede som har fortalt om nogle af de spørgsmål de er blevet stillet

når du onanerer det er så grænseoverskridende og derfor er jeg meget meget glad for at vi nu er ved at få

for radikale venstre betyder det rigtig meget at vi er ved

i stedet for at hjælpe folk med at blive afklaret og dermed også kunne træffe

bevise at man kunne få lov til at komme i behandling det er

hen så godt at vi er ved at ændre det for os i radikale venstre er det også rigtig vigtigt at ministeriet og sundhedsstyrelsen gør sig umage med at involvere de transkønnede og jeg håber og tror faktisk også på at vi godt kan møde hinanden fordi

hører at vi er helt enige om at vi gerne vil have flyttet det væk fra psykiatrien men omvendt går jeg ud fra at vi også er enige om at vi gerne vil have at de transkønnede som har brug for det skal kunne få hjælp fra en psykolog eller fra en psykiater for den sags skyld så vi skal passe på at vi ikke gør den her diskussion mere firkantet end den rent faktisk er vi oplever i

i en rigtig god proces og vi vil meget gerne fortsætte dialogen med ministeren og være med til at presse på for at de transkønnedes stemme bliver hørt

det skal vi jo gøre i en dialog med hinanden og derfor har

som ordfører var inde på

egentlig synes det er lidt underligt at alternativet og

at trække den herned i folketingssalen

dels at vi synes det er vigtigt at

det igangværende arbejde og vi derfor også bakker op

vi er i fuld gang med

at arbejde med det der er intentionen i

og det eneste vi risikerer er at blive klogere

derfor helt enig med alternativet i at sundhedsstyrelsen skal sikre en behørig høring og inddragelse af transmiljøet i forhold til en ny vejledning som følge af at transkønnethed ikke længere figurerer som en psykiatrisk lidelse det glæder mig at alle partier uden undtagelse har det samme mål at ord skal følges op af handling beslutningen om at transkønnethed ikke længere skal figurere

som en psykiatrisk lidelse var et spørgsmål om ligestilling den kamp har vi kæmpet

det er rigtig vigtigt at vi holder hinanden fast på det beslutningen om behandlingen er et sundhedsanliggende som sundhedsordfører er det vigtigt for mig at sikre kvaliteten i behandlingen

mener jeg at det er vores opgave at sikre kvaliteten i behandlingen det handler naturligvis også om den måde som sundhedssystemet møder patienterne på

vi kan garantere at patientsikkerheden og kvaliteten er i top det er nemlig også en forudsætning for reel ligestilling det er sundhedsstyrelsens opgave at komme med et bud på hvordan vi bedst sikrer den bedste behandling

alle andre specialeområder sundhedsstyrelsens bud på opgaveløsning er naturligvis til debat og der er i sundhedssektoren derfor også god plads til at interessenter kan bidrage med høringssvar foretræde og så videre af samme grund bakker sf op om vedtagelsesteksten som socialdemokraternes ordfører har læst op netop med henvisning til at patienter skal kunne forvente

vidner om det fælles engagement vi har

en lille minoritetsgruppe nogle bedre forhold end dem de oplever i dag

og en værdighed og en respektfuld modtagelse i et sundhedsvæsen hvor mange af dem har følt sig fremmedgjort når jeg tager ordet her til sidst er det fordi

hen beror på så mange både misforståelser men også alle mulige insinuationer om at der ikke ligesom skulle ske noget at det har været en inddragelse på skrømt og at der ikke har været nogen dialog

det møde som den fungerende sundhedsminister deltog i og som sundhedsordførerne var inviteret til hvor sundhedsstyrelsen gennemgik det her

en forkert opfattelse af og fremfører her i salen i dag

stor inddragende proces at man så ikke har brugt de muligheder der har været for sådan set

deltage i forhold til det der bliver blandt andet

spurgt til det her med inddragelsen

der ligger til grund for den dialog der så har været og nu kommer der et endeligt udkast fra sundhedsstyrelsens side som så bliver sendt ud i en offentlig høring og sundhedsstyrelsen meddelt at de

for at der bliver god tid til den offentlige høring sådan at aktørerne igen kan lade deres synspunkter komme til udtryk

selvfølgelig ikke er påvirket af hvad der var af indhold på et møde den enogtyvende marts eller på en

hvor der også blev fremført internationale erfaringer

hele pointen med en inddragende proces er sådan set at man

skal det selvfølgelig ud i en formel officiel høring

andre aktører som ønsker at ytre sig og som ikke har været en del af den hidtidige proces

konferencen den otteogtyvende marts beklagede og undskyldte at det ikke havde inviteret organisationen til

beroede på en misforståelse og en miskommunikation

med de ønsker de har

også fra sundhedsstyrelsens side blevet oplyst om at de vil følge de faglige råd og de udenlandske erfaringer som blandt andet kom til udtryk den otteogtyvende marts og at man således

på tolv år i forhold til stophormoner i gældende vejledninger så den opblødes

starte før det tidspunkt men stadig med det såkaldte tanner

til udtryk når sundhedsstyrelsen udsender deres endelige bud på en faglig vejledning som kommer ud i åben høring at der

bedre til at inddrage end andre har været

at det sådan matcher det forløb vi ellers har haft hvor vi har arbejdet seriøst med det her i samarbejde

multifaglige og multidisciplinære team altså det faglige team omkring det hvilke kompetencer kan være relevante jeg synes det er ekstremt relevant ligesom det er det på mange andre områder i sundhedsvæsenet at man gør sig nogle overvejelser fra sundhedsstyrelsens side

nogle kompetencer der skal indgå i sådanne team og så vil det jo blive tilrettelagt individuelt

i forhold til hvad den enkelte transperson har behov for

er kendetegnende for det forløb man skal igennem hvad er for et behandlingsforløb man skal igennem nogle ønsker jo blot hormoner men egentlig ikke kastration og forskellige andre ting andre har

at man netop tager højde for en individualisering og ikke den psykiatriske udredning der har været

somatisk syg men der kan godt være faglige kompetencer på begge felter

er væsentligt indgår i det behandlingsforløb som en transperson skal have i det danske sundhedsvæsen så grundlæggende

jeg egentlig lidt ærgerlig over at vi tager den her debat men forhåbentlig kan den så

frem til at vi får afklaret nogle af de misforståelser der måtte være

være nogle der vil lægge de faglige hensyn

men jeg håber sådan set på at den proces der har været hvor alle også har haft mulighed for at komme til orde gør at vi kommer længst muligt i forhold til at få skabt en ny vejledning

samtidig også tager højde for den komplekse faglighed der kan være behov for skal være til stede i de her forløb så håber jeg egentlig bare på at det samarbejde der har været hidtil i folketinget

vi kommet langt men der er stadig væk områder hvor der er vej at gå i forhold til at sikre en ordentlig

det kunne jo være at de svar gav anledning til

at opklare nogle af de ting som ministeren mener er misforståelser måske gør de måske gør de ikke men jeg fremsætter da gerne spørgsmålene i udvalget så er der også flere der kan have lejlighed til at læse med

er ret væsentligt at vi får klarhed over hvad vejledningen egentlig betyder

er mange forskellige udlægninger af hvad vejledningen betyder og det er jo ikke særlig heldigt nogle her i salen siger at det ikke betyder at der skal være en psykiatrisk udredning andre siger at det skal der så hvad er egentlig

vi har som sundhedsudvalg jo ikke set noget nyt udkast efter sjette marts det er det eneste vi har at forholde os til

i hvert fald det udkast jeg har set synes jeg er ret væsentligt at vi forholder os til hvis vi skal sikre os at det bliver en god vejledning efter det ønske

det er relevant at vi tager diskussionen i detaljer om hvor man synes at snittet skulle have været anderledes når der ligger den endelige vejledning fra sundhedsstyrelsens side som netop samler op på de input der er kommet her i den åbne og inddragende proces og som går ud i en offentlig høring

der vil jo højst sandsynligt være ting der er justeret og der vil også være ting hvor der vil være nogle der vil være utilfredse med at de pågældende ting ikke er justeret sådan vil det altid være i de her processer nu kommer der så en

ved jeg fik oversendt i går det spørgsmål som ordføreren har stillet på beslutningsforslaget jeg

jeg ved godt at der er et efterslæb i forhold til at få svaret på de ting det skal vi nok gøre men det kan godt være at der er nogle af de spørgsmål der måske bliver afklaret når den endelige vejledning kommer ud i høring

ønskede at flytte det fra psykiatrien så var det fordi man ikke så noget behov for at der skulle ske ændringer og der må

synes jeg bryder med det samarbejdsklima der har været i forhold til de her diskussioner og at vi faktisk har taget de her diskussioner i ro og mag i udvalget og vi har været politisk enige om

det at der er en psykiater i et team betyder jo ikke at man

det udkast som ligger lige nu

vil sige både miljøet selvfølgelig men også alle mulige andre aktører

nogle møder efter at der blev lavet et udkast

fra den sjette marts og møderne ligger senere

konferencer hvor der har været ministermøder hvor udvalget har været inddraget og

ny udgave af vejledningen som sundhedsstyrelsen

inddragende proces er det en anden proces end det plejer at være ja det er det

komme tættere på at vi har kunnet inddrage internationale erfaringer på en anden måde end vi plejer at gøre

det er

endelige udkast til en vejledning ud i høring og så vil man jo have den officielle høringsperiode

vil det give anledning til diskussioner ja det vil det meget vel men jeg synes set allerede at det udkast af sjette marts

sådan set at det der har været det brede politiske samarbejde i den her sag netop har været et stærkt signal også i forhold til at signalere at vi

alle sammen har et ønske om at forbedre mulighederne på det her område

sikre at de mennesker som vi taler om her mødes med værdighed og på en respektfuld måde i vores sundhedsvæsen

vil sige at socialdemokratiet synes at

blot en af mange minoriteter i vores samfund

det er rigtig vigtigt at vi politisk har en særlig lydhørhed over for minoriteters muligheder og rettigheder i vores samfund beslutningsforslaget her

omhandler egentlig meget specifikke ønsker i forhold til nogle af de politiske drøftelser vi har haft tidligere

at flytte transkønnede væk fra diagnoselisten som

specificeret på den måde at transkønnede diagnoser lå

at lgbt danmark som jo repræsenterer nogle af dem der organiserer sig i forhold til

i danmark er kommet med et ændringsforslag til det beslutningsforslag der ligger her og jeg vil da sige at jeg synes det alt sammen er et spørgsmål om at vi skal prøve at lave en sammentænkning i forhold til den offentlige høring der

skal være på hele det her område

de også vil sørge for at gøre opmærksom på deres synspunkter sådan at

sundhedsstyrelsen i deres videre arbejde om

tilrettelæggelsen af de her ting bliver opmærksom

sige i forhold til specifikke

allerede i den forespørgselsdebat vi havde

gjort opmærksom på at den specialeplan der nu ligger har givet mulighed for at man også på aalborg universitetshospital får behandlingsmuligheden i forhold til transkønnede og

her er sket en flytning over til et helt andet regi end det

transkønnede ikke skal igennem en udredning af psykiatrisk karakter men givet udtryk for

sundhedsstyrelsen arbejder med en vejledning hvor der skal være et multidisciplinært tværfagligt team hvor der naturligvis skal være de kompetencer til stede som man kan få behov for i forbindelse med behandling og udredning i forhold til de ting der måtte være i

faste overbevisning at der er en lydhørhed og en forståelse og at

naturligvis også vil være det i den fortsatte offentlige høringsproces

få vejledning og andre ting

mine kommentarer det var ikke så mangefoldigt som det plejer at være men til gengæld kan jeg få lov til at supplere med at sige at

om det sidste års tid og har haft

vi ser frem til den høringsperiode der nu er og

har brug for den behandling som

for det kan jo ikke undgås at jeg kommer til at gentage mig selv i denne ordførertale som jeg hører det

vi alle enige om at vi er nået rigtig langt i arbejdet for at sikre en god og værdig behandling af transpersoner danmark har netop som det første land i verden fjernet transkønnede fra

liste over psykiske sygdomme for det er ikke en psykisk sygdom at være transkønnet og vi er i venstre stolte over at vi har taget et vigtigt opgør med en træls fordom men vi er ikke i mål endnu vi skal fortsat arbejde for at minoriteter

og har de samme grundlæggende rettigheder som alle andre sundhedsstyrelsen har igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en ny faglig vejledning for behandling af transkønnede og der ligger en lang åben og inddragende proces til grund for arbejdet

og har været væsentligt for os i venstre at processen har været præget af tillid og dialog og det har været en prioritet for sundhedsministeren at processen har været både åben og inddragende

sagt mener jeg ikke at vi i folketinget skal diktere hvad den faglige vejledning skal indeholde eller hvilken faglig ekspertise som udfører behandlingen i venstre har vi tillid til sundhedsstyrelsen landets øverste sundhedsfaglige myndighed og de eksperter som har givet input blandt andet ved sundhedsstyrelsens konference den otteogtyvende marts i år i venstre ser vi frem til den nye vejledning og vi vil gerne opfordre regionerne til at man nøje overvejer hvordan udredning og behandling af transkønnede tilrettelægges bedst muligt som jeg tidligere har nævnt er det i dag international dag mod transfobi og homofobi og afslutningsvis vil jeg gerne tilkendegive at det glæder mig at vi netop på denne dag

jeg bliver oprigtigt både trist ked af det og oprørt når mennesker forfølges slås ihjel eller stenes blot fordi de elsker en af samme køn

en fælles opgave i at få ændret tingenes tilstand venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget som

men vi vil meget gerne bidrage til en fælles beretning vi har tidligere på tværs af folketingets partier leveret et fint stykke arbejde hvor vi har tilkendegivet vigtigheden af at også minoritetsgrupper som for eksempel transpersoner både behandles med respekt og værdighed og naturligvis modtager behandling af høj kvalitet

kalder effektivisering

for mig at transkønnedes forhold og situation kom frem i lyset at vi fik det debatteret og at vi forstår og respekterer deres ønsker jeg synes at den nye vejledning

imødekommer en del af den meget berettigede kritik som transpersoner har fremført

der ikke længere vil være et nationalt krav om samtale med en psykiater for at få hormonbehandling der vil stadig væk være et tværfagligt behandlingsteam men det vil bero på en individuel vurdering om der er behov for eller ønske om at den transkønnede møder en psykolog eller en psykiater det vil således mere have karakter af en mulighed eller et tilbud end det er et krav

vi kun har en psykiater ind over i de tilfælde hvor der er tale om en psykisk syg person eller hvis man selv beder om det og vi er godt på vej med de her ting men vi er langtfra

flere af de punkter som der adresseres i det her beslutningsforslag er allerede indeholdt i den nye vejledning og resten er man nok ikke helt klar til endnu

i beslutningsforslaget lægges der op til at vi skal diktere regionerne hvordan de skal handle og det kan vi

men meget gerne en beretning der lægger op til et videre arbejde for reelt at få transkønnede helt ud af psykiatrien

socialdemokratiets ordfører nævnte har der jo været en en henvendelse fra lgbt danmark hvor de

kommer med nogle nogle ændringsforslag og nogle tilføjelser til beslutningsforslaget

vi skal se på i det videre arbejde en af de ting der ikke er nævnt her

hormonbehandling hos privatpraktiserende gynækologer som man

socialdemokratiets ordfører nævner aalborg som eksempel på at man har flyttet behandlingen ud af psykiatrien

muligt at få hormonbehandling hos privatpraktiserende

man kunne før revisionen i to tusind og tolv men med de bemærkninger som er kommet fra lgbt

støtter vi beslutningsforslaget vi støtter også

specialer så transkønnede som skal gennemgå en behandling kan være sikre på at behandlingen lever op til sundhedsstyrelsens standarder for kvalitet

at behandlingstilbud defineres i et egentligt pakkeforløb som sikrer individuel rådgivning og behandling det er sfs holdning at sundhedsministeriets primære aktie i transkønnedes vilkår netop er behandlingen og netop af hensyn til ligestillingen bør et

andre grupper af borgere kan have en særinteresse i andre behandlingsforløb skal transkønnede naturligvis på samme måde sikres indflydelse under skyldigt hensyn til sundhedsstyrelsens faglige vurdering det er også vigtigt for sf at ministeren sikrer at sundhedsstyrelsens vejledning vejledning bringes i overensstemmelse med beslutningen om at transkønnethed ikke længere skal figurere som en psykiatrisk lidelse på samme måde er det også vigtigt for sf at udflytningen af specialer sker i takt med at det faktisk er fagligt forsvarligt og at det defineres i en egentlig specialeplan på lige fod med andre specialer set i det lys

vurderer vi også at beslutningsforslaget fra enhedslisten er velkomment men at der også er plads til en drøftelse af nuancerne jeg lyttede mig til at flere ordførere har foreslået at at forslaget kan behandles i udvalget med henblik

fælles beretning det synes jeg lyder som en rigtig rigtig god løsning så vi kan få fokus på det gode formål

ikke ikke men vi har reelt diskuteret behandling bredere set under forespørgslen og derfor er det også helt fint at vi har gjort som vi har gjort her jeg synes det er vigtigt

diskuterer den her sag i folketinget hvordan forløbet har været

nogle af de andre sager hvor der er sket fremskridt for transpersoner det var ikke sundhedsstyrelsen som tog initiativ til at fjerne transkønnethed fra listen over psykiatriske diagnoser

set heller ikke folketinget der tog initiativet men det var i mange mange år et

fra både transpersoners organisationer og menneskerettighedsorganisationer at vi skulle gøre noget det gjorde vi heldigvis og det lykkedes os til sidst at få sundhedsstyrelsen med på det det var samme forløb omkring det juridiske kønsskifte jeg synes også at vi ser samme forløb her om om behandlingen det er i høj grad de transpersoner som

i mange mange år kæmper som aktivister og igennem organisationerne

er det jo fordi der er dygtige folk som adresserer de

er mange af os der overhovedet forholder os til dem

et par måneder gammelt er at at sætte på dagsordenen at vi ønsker at man når man laver en ny vejledning

et andet behandlingsparadigme som jeg har skrevet i beslutningsforslaget det der er det mest væsentlige for mig er

forståelse som jeg synes der bredt set internationalt er af hvad transkønnethed vil sige altså hvad det vil sige at have

bredt set internationalt en anerkendelse af

selv som kan afgøre hvad ens kønsidentitet er det vil aldrig være

en læge eller en psykiater eller for den sags skyld nogen som helst andre som vil kunne afgøre om man som menneske er transkønnet eller ej om man som menneske har en anden kønsidentitet end det biologiske køn man er født med

den erkendelse afspejler vores behandlingspraksis i dag ikke og jeg mener egentlig heller ikke at

igennem en udredning hos et multidisciplinært team det er for så vidt underordnet hvem der skal

man skal have en eller anden grad af som der står i vejledningen kønsdysfori det vi ønsker

tilgangen skal være i sundhedsvæsenet er at anerkende at den enkelte selv

det er derfor vi skriver at behandlingen skal basere sig på informeret samtykke altså at man får god viden

en behandling men at man i sidste ende selv træffer en beslutning

ønsker eksempelvis hormonbehandling eller kirurgi derfor mener jeg ikke at det udkast til vejledning vi har set

i naturlig forlængelse heraf at at det er det som

ordfører efterlyste nemlig at vi

tilbage til den praksis som vi tidligere har haft i årtier

uden at der skal en psykiater ind over og få hormonbehandling det er klart ligger implicit i den tilgang og det fremgår også af bemærkningerne til beslutningsforslaget at det selvfølgelig skal være

var som sagde at

et multidisciplinært team i alle sammenhænge det mener vi ikke der nødvendigvis skal være det er forskelligt om om det er nødvendigt så

når det gælder den nedre kirurgi og de henviser til at man i belgien og holland som begge lande er væsentlig større end danmark har et samarbejde hvor man laver

ville være helt oplagt at vi også tager

kan gøre det med en høj kvalitet

om at man skal have et tilbud om adgang til psykologbistand det synes vi er rigtig rigtig fint så det er for at

hvad der er tankerne med vores beslutningsforslag det handler om at sætte en retning for for

som om vi er enige om det hele

faktisk ikke kan vi blive enige om noget

men det må jo komme an på indholdet af en sådan